forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v tre og tyve af anne mette winther christiansen marlene harpsøe charlotte dyremose og anders samuelsen

afstemningen slutter

forslag til vedtagelse er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer to og tyve af christine antorini nanna westerby marianne jelved og frank aaen bortfaldet

ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet og så går vi til afstemning

afstemningen slutter for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

afstemningen slutter for stemte

da vores miljøordfører desværre ikke

der står i betænkningen at liberal alliance hverken stemmer for eller imod vi har dog

været i dialog med landbruget

tolv fordi vi er bange for at for mange landbrug vil blive lukningstruede og fordi der ikke er lavet gode nok konsekvensberegninger i forhold til det her forslag

bekymrede for at

så restriktivt at der kan være problemer

til placeringen af nye store staldanlæg

med baggrund i de bekymringer kan vi ikke undlade at stemme således som der står i betænkningsbidraget

afstemningen slutter

ingen der beder om ordet så er forhandlingen sluttet

for betænkningen af indenrigs og sundhedsministeren som vedtaget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse det er ikke tilfældet

kan oplyse folketinget om at vi går videre i dagsordenen når der er ro i salen

mødet og genoptage det en anden dag men det er ikke formålstjenligt det må være lettere at man afstår fra

at tale så vidt jeg kan høre

stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse det er ikke

tiltrådt af udvalget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

åbnet den første der får ordet er herre torsten schack pedersen

skatteministeren har fremsat og som vi nu

for etablerings og iværksætterkontoordningerne for venstre er det afgørende at vi gør det attraktivt for lønmodtagere at kunne springe ud som selvstændige

man lægge til side så man har en god startkapital i ryggen

betyder forslaget her at grænsen for hvor meget der kan indskydes på etablerings og iværksætterkontoordningerne hæves

procentgrænsen for hvor stor en del af ens løn man kan indbetale øges fra fyrre

for at kunne aktivere de opsparede penge med

ordningerne jo indeholder er der i dag krav om at mindsteinvesteringen skal udgøre ethundrede og trettentusindnihundrede kroner med forslaget foreslås det nedsat til

end tilfældet er i dag det betyder helt konkret

udgifter til eksempelvis leasing af driftsmidler nu også omfattes med skattereformen forårspakke

fra to tusind og ni nedsættes værdien af de ligningsmæssige fradrag og for at fastholde skatteværdien af etableringskontoordningerne øges afskrivningsprocenten på de opsparede midler altså skatteværdien fra to og fyrre til halvtreds procent og for iværksætterkontoordningen nedsættes en eventuel efterbeskatning fra tres

er en udmøntning af en del af

for to tusind og ti mellem regeringen og dansk folkeparti i venstre er vi som sagt meget optaget af at vi fremmer iværksætteri det skal være let at tage springet fra en tilværelse som lønmodtager til at blive selvstændig det skal vi som samfund påskønne for fremtidens vækst og velstand forudsætter jo arbejdspladser i den private sektor her i folketinget går diskussionen

en forudsætning for et velfærdssamfund er nu engang at der eksisterer en privat sektor der skaber vækst og velstand i venstre mener vi faktisk at iværksætterne fortjener en større opmærksomhed og anerkendelse for de er netop med til at skabe de arbejdspladser i fremtiden som er forudsætningen for at vi kan være og vedblive med at være et rigt og velstående samfund som sagt gør vi det med dette forslag mere attraktivt at spare op til en tilværelse som iværksætter det kan vi som sagt

give vores varmeste anbefaling og vi ser frem til at vi får vedtaget lovforslaget ikke kun for de kommende iværksætteres skyld men faktisk for vores alles

danmark har brug for nu for at overkomme den krise som vi står i er vækst og der findes

snuptagsløsning hvor hvis vi bare lige gør dét

det kræver tror jeg at vi kan blive enige om en lang række forskellige initiativer på en lang række forskellige fronter eksempelvis fremrykning af investering

at vi igen får satset på forskning og på uddannelse

det kræver et bedre samarbejde mellem den offentlige og den private sektor og så kræver det en mere progressiv og ny erhvervspolitik så kræver det naturligvis også at skattesystemet forbedres så væksten hjælpes på vej og også her på skatteområdet

der være en række forskellige elementer som vil kunne bringes i spil

forslag som vi har til behandling nu handler om et enkelt af de her elementer nemlig mulighederne for at etablere sig som iværksætter her i landet

men en sten som skal lægges i den samlede mosaik for at det bliver effektfuldt etablerings og iværksætterkontoordningerne kan godt virke noget besværlige og uoverskuelige når man

handler det om at man hvis man er fuldt skattepligtig i danmark kan få fradrag

sker en skattemæssig udligning

eller med andre ord forslaget giver danskerne bedre mulighed for at spare op til at starte egen virksomhed mod til gengæld at miste retten til afskrivning

miste retten til fradrag for driftsudgifter som der så investeres i for de penge der er sparet op socialdemokratiet støtter den her ordning ligesom vi støttede etableringen af iværksætterordningen i to tusind og otte og det gør vi fordi målet er at skabe flere nye virksomheder i danmark forslaget er

ikke sådan en revolution hvor man siger hold da op det var dog håret tilbage imponerende

en række små ændringer og forbedringer af etablerings og iværksætterkontoordningerne og det er meget godt alt sammen det ville navnlig være godt hvis vi befandt os i en verden som var god og rar og venlig og hvor alle klædte sig varmt på og var gode mod dyr men erfaringen viser at verden ikke altid er så god og at der er mennesker som hele tiden spekulerer i muligheden for at unddrage sig at bidrage til fællesskabet mennesker som vil platte snyde og fifle sig

at hver eneste gang vi laver ændringer

det blive grebet af dem der er skattekreative på den ufede måde skatteministeren og navnlig den forrige skatteminister har gang på gang understreget at den såkaldt aggressive skattetænkning er i stigning

vi bliver nødt til at være meget meget opmærksomme på hvad det er for nogle ændringer vi laver den grundlæggende forudsætning for

imødegå et misbrug er at vi grundigt følger hvordan de her ordninger bliver anvendt sidst da vi lavede

tilkendegav regeringen utvetydigt i forbindelse med sagens behandling at en sådan overvågning skal finde sted og at folketinget i efteråret to tusind og elleve altså i indeværende år vil få en redegørelse for hvordan ordningen så er blevet anvendt hvor mange der anvender den hvad der kommer ud af det og så videre

vores holdning er at det her forslag skal vi støtte men det er også at vi skal sikre en effektiv opgørelse af hvad det er for provenutab der opstår ligesom man havde det for etableringskonti frem til to tusind og seks så vi kan se om ordningen benyttes i det forventede omfang og om det faktisk giver levedygtige virksomheder eller om ordningen misbruges til skattetænkning

jeg er sikker på at vi i folketinget

under udvalgsbehandlingen kan blive enige om

jeg tror at hele folketinget fra den ene side til den anden er enige om at ideen om at skabe iværksættervirksomheder i danmark er rigtig god

begrænses mest muligt socialdemokratiet støtter forslaget

ordfører for dansk folkeparti

se på hvordan vi også inden for skattelovgivningen kan understøtte

arbejder meget på har fremhævet behovet for at

også for at skabe private arbejdspladser vi har fremlagt en ambitiøs vækstplan der skal skabe

vi støtter også at der bliver bedre vilkår for iværksættere

der virkelig skal gøres

mulighederne for at klare sig som iværksætter bedre handler også

overhovedet er efterspørgsel efter hvad der måtte blive produceret og sat i værk

af det der ligger i vores vækstplan fokus på iværksætteri under uddannelse af unge synes vi også er positivt og

tage fat på at kunne mindske det bureaukrati man man møder og gøre det nemt at være iværksætter

kan støtte lovforslaget her men men vi skal

afklaret nogle nogle ting først altså for eksempel hvordan ordningen er blevet brugt indtil nu og hvad resultatet er af de ændringer der blev lavet i to tusind og otte

der måtte være enkelte fisk der slap igennem hvis det var sådan at der virkelig var store positive effekter af forslaget det er min forventning at det er sådan men vi vil gerne

hvilket positivt udbytte der har været af ordningen

smidiggørelse som må forventes at være god for iværksætterne provenutabet der er lagt op til altså det som det ender med at give i skattelempelse er ret lille så det er ikke nogen større

med de forventede lettere muligheder for at starte selv i kraft af lovforslaget

skal jeg på hans vegne tilkendegive følgende i forbindelse med finansloven fik vi konservative vores ønske

i den forbindelse over at vi i dag udmønter ekstra tyve million kroner årligt til styrkelse af etablerings

i forhold til hvor stor en del af nettolønindtægten som maksimalt kan indskydes på ordningen der har dog hidtil frit kunnet indskydes op til ethundredetusind kroner om året men det beløb hæves nu til

til firstusind for at give større valgfrihed ordningen udvides samtidig til at pengene fra ordningen kan bruges til at afholde alle driftsomkostninger også leasing afskrivningsreglerne og beskatningsreglerne forbedres det er alt i alt en væsentlig forbedring af etableringsordningen for iværksættere det bliver med dette lovforslag nemmere at spare til sin egen virksomhed at blive herre i eget hus

nyttigt og godt lille forslag for tyve million

om året forbedrer man vilkårene for for iværksættere og nystartere og det kan vi kun støtte som det er sagt er det jo ikke nogen revolution der her indledes

en videreudvikling af en bestående ordning

peger i den rigtige retning

og jeg deltager gerne i en diskussion om hvorledes det bedst

lovforslag vi nu diskuterer er

vigtigt lovforslag også for at styrke muligheden for at man som enkeltperson kan få de bedst mulige vilkår

skabe vækst nytænkning og dynamik i dansk erhvervsliv det er jo en aftale som regeringen har indgået med dansk folkeparti og jeg vil også gerne herfra kvittere for

meget af det som er en del af lovforslaget

muligheden for at etablere sig og også

en situation hvor det er helt afgørende at vi styrker det danske samfund og også gør endnu mere for at opmuntre folk til at

egen virksomhed og styrke den danske

er det her et rigtig fint forslag der er nogle der har sagt at

i kroner og øre ikke er de store milliardbeløb vi vælter ud det er

set enig i men jeg tror der er rigtig rigtig meget psykologi

vigtigt politisk signal fra christiansborg i at vi gerne vil gøre det nemmere for folk at blive herre i eget hus og starte sin egen virksomhed derfor glæder

at lovforslaget henvises til skatteudvalget hvis ingen gør indsigelse

forhandlingen er åbnet den første der får ordet er herre mads rørvig som ordfører for venstre

næppe trække de store overskrifter og det til trods for at det indeholder ændringer der vil glæde både boligejere og medarbejdere i

den finansielle sektor dette forslag indeholder nemlig en række forenklinger af tinglysningsafgiftsloven

og lettere for de ansatte i bankerne og på tinglysningskontorerne forenklinger i flertal fordi der her er tale om en hel stribe tilpasninger der sikrer et tidssvarende system lovforslaget indeholder blandt andet ændringer der vil gøre det nemmere at overføre tinglysningsafgiften fra ét pantebrev til et andet det er allerede i dag muligt at overføre afgiften fordi der ikke skal betales fuld tinglysningsafgift når ét pantebrev afløser et andet men med nærværende lovændring forenkles denne proces idet boligejeren fremover ikke behøver at konvertere ejerpantebrevet først denne ændring er måske en teknikalitet men ikke desto mindre en teknikalitet der vil få betydning for mange mennesker det gør den fordi der hver måned er op mod tre tusind ekspeditioner af denne slags samtidig forenkles beregningsmetoden når der

overføres afgift det betyder at

for som i dag to forskellige metoder desuden lægges der i lovforslaget op til at det fremover skal være købesummen der anvendes når tinglysningsafgiften beregnes endelig vil det være muligt at tilbagebetale afgift hvis det samme dokument ved en fejl tinglyses flere gange og visse tinglysninger der var

afgiftsfri før vi indførte den digitale tinglysning vil atter opnå afgiftsfrihed dette er blot i overordnede træk indholdet i det lovforslag vi behandler i dag i venstre er vi store tilhængere af ændringer der gør det lettere at være dansker boligejerne

lader til at gå en hård tid i møde hvis flertallet skifter efter næste valg i venstre ser vi ingen grund til at gøre livet sværere for boligejerne og hilser derfor ændringerne velkommen jeg kan således oplyse at venstre støtter

at venstre ikke vil gøre livet sværere for boligejerne men spørgsmålet er

at gøre livet lettere eller sværere for boligejerne

i den her periode som følge af

spørgsmål til venstres ordfører så synes venstres ordfører ikke det er betænkeligt

og man har været i god dialog både med tinglysningskontorerne og de finansielle institutter om at få en fornuftig løsning på det her er jo det vi ser resultatet af i dag

jeg mener ikke at der er opkrævet afgifter der ikke er

købesum

den nominelle købesum

det har jo blandt andet betydet at der er nogle der er

blevet opkrævet en afgift som ikke

jo så det man retter op på fremadrettet med det her lovforslag

at man ikke ville ændre på boligbeskatningen det regeringen så gør straks efter valget

er regeringen

skeletter i skabet hvorfor skulle der gå så længe fra den digitale tinglysning blev sat i værk

hvis man kigger på hvad herre jesper petersen skrev i to tusind og otte

sætte skatten på boliger op så hvem der har en dagsorden om at sætte boligskatterne op

gå ind i det er ikke så relevant i forhold til til lovforslaget her men hvis man

den ikke ville røre ved boligbeskatningen men ender med at barbere rentefradraget

hvordan det vil gå boligejerne hvis der kom en ny regering efter næste valg

jeg vil gerne give en ny chance for at der blev svaret på

havde lovet ikke at gøre det i breve til flere hundrede tusind boligejere

være sød ved boligejerne at indføre et tinglysningssystem der overhovedet ikke virker

gammeldags måde og ikke gøre det digitalt det synes jeg er lidt ærgerligt

at vi skal benytte de muligheder vi har også også rent digitalt det er klart at der har været nogle vanskeligheder men man ser jo en bedring nu i i tinglysningsprocessen og den skal vi også herinde fra folketingets

smidige offentlige behandling og tinglysning med hensyn til rentefradraget

en nedjustering af rentefradraget og det bliver jo netop brugt som finansiering til at sætte indkomstskatten

samspil så derfor ser jeg slet slet ikke nogen spekulation i det

derfor giver det jo det samme man bruger rentefradraget til at finansiere skattelettelser

indførelse af den digitale tinglysning selve ideen med indførelse af digital tinglysning er ikke skandaløs men fornuftig nok men den måde hvorpå justitsministeriet har gennemført indførelsen

udviklede sig jo helt fra planlægningsfasen til en af de største it skandaler vi har set i danmark

en skandale som justitsministeriet har ansvaret for og er også efter hårdt pres fra oppositionen givet fri proces til de ramte borgere det er vi glade for men vi havde dog helst set at

blevet fundet en politisk løsning men det ville justitsministeren ikke det her lovforslag

tilpasse tinglysningsafgiftsloven som følge af overgangen til

lovforslag ekstra grundigt for at være sikker på at der ikke er et

der er flere problemer og de afsløres direkte i bemærkningerne til lovforslaget

den nominelle købesum som efter de gældende bestemmelser skal anvendes ved afgiftsberegningen samtidig fremgår det

det digitale tinglysningssystem er systemteknisk indrettet sådan at afgiftsberegningen tager udgangspunkt i den kontante købesum som denne fremgår af slutseddelen købsaftalen altså med andre ord siger loven i dag at det er den nominelle købesum

bemærkningerne fejes det så ind under gulvtæppet med en bemærkning om at reguleringen fra kontant købesum til nominel købesum i praksis ikke er noget der medfører nævneværdige ændringer i det samlede

afgiftsgrundlag sagt på jævnt dansk

gør noget at man ikke opkræver tinglysningsafgift efter loven fordi borgeren

meget ekstra i afgift at det betyder noget her skal vi huske på at grundlovens § tre og fyrre siger at

det er desværre sket ved indførelsen af den digitale tinglysning og det er ikke kun vedrørende opgørelsen af købesummen at der bliver opkrævet afgift uden lovhjemmel

og det nævnes direkte her i lovforslaget noget der var afgiftsfrit inden indførelsen digitale tinglysning er med digitaliseringen blevet pålagt en afgift på

det ser ud til at regeringen gang på gang

skal indføres de her it systemer på skatte og afgiftsområdet begynder at opkræve skatter og afgifter uden lovhjemmel denne gang ser det ud til at det er justitsministeriet har lavet en fejl med konsekvenser for skatteministeriets område i to tusind og ti blev det afsløret at det var skatteministeriet der tilbage tusind og femten lavede fejl som har kostet grundejere helt op til en milliard kroner

for meget opkrævet ejendomsskat

her sager for det går simpelt hen ikke at grundloven overtrædes gang på gang når der

overblik over om de borgere der fejlagtigt at blevet opkrævet

det bør være skatteministerens ansvar og ikke borgerens eget ansvar at det sker når det så er sagt om fortidens synder

kan socialdemokraterne støtte at man med vedtagelsen af det her lovforslag for fremtiden vil beregne tinglysningsafgiften på grundlag af den kontante købesum herudover

rummer lovforslaget en lang række enkeltaspekter som jeg lige kort vil komme ind på

positivt at der indføres et afgiftspantebrev

blevet tinglyst mere end en gang her kan det dog undre at det er borgeren selv der skal sørge for at der sker en

ministeriet indføre en teknik i systemet sådan at det sker automatisk derudover

er det også positivt at det gøres muligt at overføre afgift direkte fra ejerpantebrev til realkredit eller pengeinstitutpantebrev

indskrænkes til kun at gælde for matrikulære ændringer i form af udstykninger

positivt

der er betalt for meget i den situation hvor ejeren

positivt at reglerne for registrering af fly ændres og det er også positivt at der sker en forlængelse af afgiftsnedsættelsen ved kommuners overdragelse af fast ejendom til vandselskaber her er spørgsmålet

de selskaber der er blevet udskilt fra første januar to tusind og elleve til og med lovens ikrafttræden

afgiftsmæssigt ud fra en samlet vurdering kan socialdemokraterne støtte forslaget men vi skal have klarhed

sket når der er blev opkrævet for mange afgifter

blandt andet de faktiske erfaringer man har gjort sig det sidste

det har så givet anledning til at der

basal ting at man kan få tilbagebetalt tinglysningsafgift i de tilfælde hvor man ved en fejl er kommet til at tinglyse det samme dokument flere gange

betalt afgift tilbage desuden

retstilstanden ført tilbage til den tidligere nemlig at man i de her

ændringer det skal jeg ikke

med jeg vil bare sige at

er ganske sympatisk og det er udmærket at man får rettet de her ting til nu hvor man har gjort sig de praktiske erfaringer med med

den digitale tinglysning som man vel kan sige ikke har fungeret tilfredsstillende men forhåbentlig kommer til det snart desuden indeholder lovforslaget også nogle andre mindre elementer blandt andet

er ret mange mennesker der beskæftiger sig med eller er berørt af men det er alligevel synes jeg og dansk folkeparti ganske logisk at man kun kommer til at betale afgift en gang

når man lejer en flyvemaskine ud

en midlertidig afgiftsnedsættelse for kommuner

som udløb her ved årsskiftet og der indføres så en ny midlertidig særordning sådan

de sidste kommuner også kan nå at komme med i den omgang men da jeg som sagt på vegne af dansk folkeparti mener at det er et udmærket lovforslag med nogle udmærkede tilretninger

man skal lytte til

har vi nogle helt konkrete sager

de borgere

digitale tinglysning ikke har fungeret tilfredsstillende fra begyndelsen

vi i dansk folkeparti været meget utilfredse med men vi forventer også at det kommer til at fungere efter hensigten det er jo desværre sådan at ikke alt nyt fungerer efter planen til at begynde med men det kommer det forhåbentlig til derfor skal

de borgere der er kommet i klemme i forbindelse med den digitale tinglysning selvfølgelig også bringes i en situation så de ikke har lidt

så sige til det herre thomas jensen også

er noget jeg har fået ud af læsningen af lovforslaget her

noget grundlovsbrud som herre thomas jensen var inde på i sit eget ordførerindlæg og også i

læste lovforslaget her igennem

at der ikke må opkræves skatter eller afgifter uden ved lov

må sige at det her er

blive inden for boligsproget skal rette op på en del fejl og mangler

oprydning i nogle af de uhensigtsmæssige ting der var kommet ind i loven

har været utrolig ærgerligt utrolig

har ventet i meget lange tider på at få

det er en smule ærgerligt at der skal gå halvandet år fra

ikke bare træder i kraft men også den digitale tinglysning starter

to tusind og ni og til vi får rettelserne her men vi

der hvis en ejer klager over den offentlige ejendomsvurdering inden skødets tinglysning

bliver åbnet mulighed for at en ny vurdering kan ligge til grund for tinglysningsafgiften selv om

meget urimelige sager i den sammenhæng også i dagspressen det er fornuftigt at få det

så det bliver mere tåleligt at have med det her digitale tinglysningssystem

tilkendegiver jeg på hans vegne følgende ganske kort det konservative

tinglysningsafgift 2 visse ekspeditioner gøres betalingsfri ligesom de var i det tidligere system 3 der indføres

4 kravet om

års pant for at kunne overføre den betalte afgift til

fjernes

ændres nogle regler om registrering af fly og en midlertidig aftale om afgiftsnedsættelse på vandselskaber forlænges

lovforslaget forventes ikke at have nogen nævneværdig økonomisk betydning for staten og derfor støtter vi

hele forløbet med

indførelse af digital tinglysning

fortæller os som lovgivere og administratorer at man ikke skal iværksætte store nye digitale systemer uden meget grundig forberedelse hele ideen med digital tinglysning er indlysende rigtig der er uden tvivl store praktiske

digital tinglysning men det skal ikke forceres igennem man skal passe på med

kan ikke lade være med

til det resultat at fejlen her var en forceret indkøring

en forkert idé det har ført til forsinkelser og ærgrelser og

af tilpasningerne i lovforslaget her foreslås

for at tilbagebetale tinglysningsafgift hvis samme dokument ved en fejl er tinglyst flere gange

det forekommer absolut nødvendigt

eksisterer allerede men det er så på tide at få det gjort de rettelser og tilpasninger til lovgivningen som her er foreslået forekommer at være aldeles

og gøre en lang række regler mere klare og det er sådan set meget påkrævet i forhold til

der har været ting der kan gøres mere enkle og som vi nu prøver at gøre mere tydelige det har de fleste ordførere jo også været inde på

og derfor vil jeg ikke gå ind i en lang diskussion om det men jeg vil sige at der

og derfor håber jeg på en god diskussion

man

købesum i stedet for den nominelle købesum

er mit spørgsmål til skatteministeren hvordan kan det

bemærkningerne og det vil jeg selvfølgelig drøfte med udvalget under udvalgsbehandlingen

det som man definerer som værende kontanthandler og det

lige præcis det som herre thomas jensen gerne vil diskutere og det kan jeg love herre thomas jensen at vi

gør under udvalgsbehandlingen det er klart at

det er der her en der ligner og også er

er åbnet

hele det her spørgsmål om en forenkling af punktafgiftssystemet er jo

også under den tidligere regering

at beskatte forbrug af varer og ressourcer som skader miljø klima og sundhed og derfor

en lang række punktafgifter vi har

netop nu introduktionen af afgift på mættet fedt i to tusind og ni

afskaffer en indtægt på fem og firs milliard

er det jo trods alt

forsvinder og ikke rigtig set nogen forslag

i beslutningsforslaget til hvordan man har tænkt sig at kompensere for det hele diskussionen

at magasinet penge

efteråret to tusind og ti viste en lang række eksempler på punktafgifter som

ikke nødvendigvis var helt fornuftige jeg tror godt man må indrømme at der er plads til forbedring

også gerne i dag slå fast at det her område helt sikkert forenkles det kan nok også gøres mere klart

set også tænkt mig at gøre men at tro at man på baggrund af en enkelt udsendelse skal lave hele punktafgiftssystemet om synes jeg

er særlig fornuftigt derfor

og vil også gerne signalere i dag at jeg er villig til at se på et serviceeftersyn

ser ud der kan være nogle ting der skal forenkles det kan være der er nogle ting der skal

set allerede sat i gang det blev det i efteråret to tusind og ti i skatteministeriet

også vigtigt at sige at det jo ikke er noget man gør fra den ene dag til den anden det

er meget komplekst det har en lang række forskellige virkninger og derfor

nogle forslag til hvordan det her område kan se ud på en anden måde når vi kommer frem til den næste folketingssamling

tage en diskussion i den næste samling

der dér kan drøftes om der er

det vil jeg så glæde mig til at diskutere med

bøvler med indviklede punktafgifter

danskerne tager sig til hovedet når de hører om den slags erhvervsdrivende

punktafgiftsområdet det vil skabe klarhed over hvad

om der er regler der kan forenkles derfor er det her beslutningsforslag på en måde blevet overhalet af virkeligheden derudover

vil jeg gerne understrege at venstre generelt set er tilfreds med vores punktafgiftssystem bortset fra eksempler af den slags som som jeg indledte med at dem skal der naturligvis tages hånd om punktafgifter er nemlig en rigtig fornuftig måde at beskatte på især når alternativet er højere indkomstskatter der ødelægger danskernes lyst til at arbejde når vi i stedet lægger skatten på forbrug får vi muligheden for at gøre nogle former for forbrug mindre attraktivt det kan være ting der er dårlige for vores helbred som for eksempel cigaretter eller adfærd der skader miljøet begge områder er en del af vores skattereform fra to tusind og ni her lempede vi netop indkomstskatten for alle danskere så det blev markant mere attraktivt at yde en ekstra indsats og finansierede lempelserne ved at hæve afgiften på en række produkter produkter der skader vores miljø eller vores helbred dette aspekt er vi nødt til inddrage når vi taler forenkling af vores punktafgiftssystem for selv om det ville være meget mere enkelt at

de bidrager til et bedre miljø ligesom de er med til at styrke forebyggelsen

af en række livstruende sygdomme sygdomme hvis behandling i høj grad betales af os alle sammen over skatten derfor vil vi i venstre meget nødig se et totalt opgør med vores hjemlige afgiftsstruktur men vi er omvendt meget opsatte på at systemet skal være

med at gøre ude i erhvervslivet derfor er vi glade for at skatteministeren har taget initiativ til at se på det

det beslutningsforslag som liberal alliance har

afgiftsstruktur for ti procent af statens

det virker en en kende useriøst og jeg håber vi i stedet kan få en grundig behandling af punktafgifterne

skatteministeren også lægger op

at den egentlige begrundelse for punktafgiftssystemet er penge til statskassen

at punktafgifter som oftest er noget man finder på og især stigningen af dem når man lige skal have lidt ekstra penge i statskassen

som det også var tilfældet ved den seneste skatteomlægning som vk regeringen

vi er ved at indføre men så er der også nogle punktafgifter hvor man ikke kan ikke kan begrunde dem i sundhed sundhed eller miljø og det er en indtægt til statskassen det er cirka ti procent af de skatteindtægter vi

simon emil ammitzbølls alternativ er bare at fjerne dem

der står intet om at man skal afskaffe alle punktafgifterne i modsætning til andre partier har liberal alliance ikke fremsat forslag om skattelettelser som man ikke kender indtægtsgrundlaget på

når vi kommer med forslag til skattelettelser

også når vi vil afskaffe topskatten

men tilbage til punktafgifterne det eneste jeg siger

stille dem op så det passer med at det er lidt sundhedsfremmende

lave lige så sandsynlige regnestykker for at det ikke fremmer sundheden men mest fremmer sundheden ét sted nemlig på skatteindtægternes størrelse

at alle punktafgifter skal afskaffes

skattereformen i to tusind og ni hvor vi

som et finansieringsgrundlag men samtidig som et sundhedsfremmende formål lavede en

det ene udelukker ikke det andet man kan godt lave en afgift

for at få penge i kassen i det tilfælde lempede vi så indkomstskatten

øge folkesundheden så det er to ting der godt kan gå hånd i hånd og det

har antallet af regler og love været støt stigende i løbet af det sidste år

borgerne og virksomhederne i danmark præsenteret for

tre og fyrre nye love og reguleringer det svarer til mere end fire

inklusive weekender ferier og så videre regler som virksomheder og privatpersoner skal sætte sig ind i og selvfølgelig skal indrette sig efter hver eneste gang tager det selvfølgelig noget tid energi og arbejdskraft fra den som skal indrette sig efter reglerne og hver eneste gang bliver den tid selvfølgelig taget fra andre opgaver

et politisk ansvar at være opmærksom på den balance

det også vores opgave at sikre at vi evaluerer de love som faktisk er sat i kraft og finder anvendelse forholde os kritisk til om de nu understøtter de formål

samlede lovgivningspakke følge med kræver det at vi indimellem får ryddet op i gemmerne at vi gennemgår reguleringen og at vi afskaffer unødvendigt bøvl og bureaukrati socialdemokratiet har været forundret over at vko nedstemte vores beslutningsforslag

om hvert år at offentliggøre og opgøre skatteudgifterne så vi kunne se hvordan de samfundsmæssige ressourcer blev anvendt om det nu var fornuftigt ligesom

forundret over at vi bruger tre og tyve milliard kroner om året i danmark til erhvervsstøtte uden at stille os selv spørgsmålet virker det nu eller virker det ikke jeg tror det er de færreste små eller mellemstore erhvervsdrivende der har åbnet deres egen butik eller

startet deres egen virksomhed fordi de holder af skrivebordsarbejde og tallotteri en slagter har næppe åbnet sin egen butik for at sidde med en lommeregner og alenlange dokumenter i hånden men har givetvis gjort det for at betjene

udøve den gerning som han kan lide en købmand har ikke åbnet sin butik for at beskæftige sig indgående med reglerne om diverse former for punktafgifter på nødder

men givetvis for at betjene de kunder som frekventerer hans butik nye tal fra håndværksrådet viser at den allerstørste byrde for små og mellemstore virksomheder er den store mængde af tid der bruges på administration

er det mere end hver fjerde virksomhed der fremover allerhelst vil have færre regler færre indberetninger mindre administrativt bøvl

det budskab har vi i socialdemokratiet taget til efterretning og punktafgifterne er jo et af de områder som det er oplagt at se på i den sammenhæng vi vil som det også er blevet nævnt af såvel skatteministeren som venstres ordfører jo også i fremtiden have behov for punktafgifter men der kan være nogle af afgifterne som måske har overlevet deres historiske begrundelse det ved vi først når vi har undersøgt det det kan være at hensyn til folkesundhed miljø bæredygtighed penge i kassen vækst eller hvad der nu var begrundelsen for at indføre en punktafgift kan nås på andre måder eller at arbejdet kan intensiveres på en eller anden måde også det ved vi først når vi har undersøgt det på den måde er det her forslag som liberal alliance

lad os dog undersøge det

socialdemokratiet tror imidlertid at det er urealistisk at forestille sig at man kan få en brugbar undersøgelse tilendebragt

her i salen inden udgangen af den her samling grundlæggende støtter vi den tanke

punktafgiftssystemet lad os løbe det igennem lad os se hvordan det virker

om en analyse af punktafgiftssystemet med henblik på

systemet er et formål

derfor er vi da også principielt enige i

de brugere der er af systemet nemlig dem der skal sidde og

skal betale i afgift men også for den almindelige borger som jo også gerne skulle kunne forstå hvorfor de betaler

her område blev jo meget tydeliggjort af magasinet penge på

som havde interviewet en række skatteordførere og vist nogle konkrete eksempler blandt andet på

nogle glas til opbevaring af fødevarer

vidt forskelligt og

forklare logikken i for den enkelte borger

der er ingen tvivl om at det er fornuftigt at vi har punktafgifter her i landet nemlig som

kræver det også at der er en naturlig opbakning til systemet og en sådan opbakning

til punktafgiftssystemet kræver bla at der er en logik i den måde som afgifterne opkræves på at der er en gennemsigtighed forstået på den måde at folk skal kunne se og forstå

de betaler som de gør og hvor meget de skal betale

en enkelhed nemlig at det skal være til at have med at gøre

der må vi nok sige at det system man har nu

skatteministeren allerede har tilkendegivet

har iværksat en analyse af området med med henblik på at skabe en en forenkling sådan som vi fornemmer at et bredt spektrum her i folketinget

ikke kan støtte beslutningsforslaget her ikke fordi der er noget galt med det overordnede formål men simpelt hen fordi der er tilkendegivet

for hvornår regeringen skal være færdig med arbejdet som er ganske kort og det kan vi ikke bakke op om vi synes det er vigtigere at det bliver gjort grundigt og ordentligt og derfor vil

nogen tidsfrist for det arbejde som

skatteministeren har sat i gang

meget længere tid på at holde mit ordførerindlæg end liberal alliance har brugt på at skrive beslutningsforslaget her det fylder tre halve linjer og mine stikord til min ordførertale fylder mere på siden

end til at vi får løst den problematik som jo

der allerede er tilkendegivelser fra både regeringen og fra næsten alle partier i folketinget om at man tager hånd om så derfor skal

at bureaukratisere det er bare en kommentar til det sidste

op til overvejelse hvordan

tilfælde punktafgifterne er indrettet der har været mange eksempler fremme på på nogle underlige

med forskellige andre regler ordninger skatter og støtteordninger

et andet godt eksempel i forhold til nogle af de andre indlæg der har været

efterhånden sjælden enighed med partiet venstre

punktafgifter der kan påvirke forskellige

påvirke sundheden kan påvirke miljøet og det er bedre at have den form for skatter end skatter på på indkomst

absolut berettiget med et serviceeftersyn punktafgifterne er helt klart ikke indrettet hensigtsmæssigt der er mange historiske grunde til at afgifterne er som de er

i forbindelse med skattereformen havde vi også nogle eksempler fremme hvor det for eksempel

forskellige forbrugsvarers vedkommende er klassifikationen af varen og ikke

er der afgift på den is køber man chokolademousse

en sodavandsis er der afgifter

der ligner hinanden i meget stor grad

en god idé at få afgifter der er mere indrettet på indholdet af sukker fordi det er det vi vil regulere forbruget af

sundhedsmæssige årsager så

nødvendigt at gennemgå punktafgifterne nærmest alle skatteordførerne har vel

formålet med med forslaget men

sådan handler om at det skal foregå i indeværende samling er dog en smule urealistisk vil

men her synes jeg bare vi skal sige fint flaget er hejst skatteministeriet er gået i gang med en redegørelse og vi bidrager meget gerne til at se på om man kan gøre det mere fornuftigt i forhold til hvordan det er nu men men jeg tror ikke på at vi

på en seriøs måde når at få omlagt

nuværende folketingssamling er overstået det

på på plads bare diskussionerne om fedtskatten har taget mange måneder og det vil

også gøre hvis hvis man skal lave sådan en grundig omlægning så vi vil ikke kunne stemme for det som det ligger nu hvis det bliver bragt til afstemning men det rent principielle i at forenkle

på hans vegne tilkendegive følgende punktafgifterne bidrager med et væsentligt beløb til finansiering af statens udgifter vi konservative er enige i at det er et kompliceret lovområde der har udviklet sig igennem mange år på grund af forskellige forudsætninger og det er vores opfattelse at afgifterne i dag ikke opleves sammenhængende og logisk opbyggede det er på sin plads med en forenkling og modernisering og det kan kun ske på basis af en velovervejet analyse af de enkelte punktafgifter så statens fremtidige indtægter sikres og vi undgår utilsigtede konsekvenser af ny lovgivning hastværk kan nemt blive lastværk det betyder at den forenkling og modernisering ikke kan ske på en gang men må gennemføres over en periode

og liberal alliance er også i denne sammenhæng bagud i forhold til de konservative og regeringen som allerede er i gang med det forberedende arbejde med en forenkling af loven skatteministeren vil ved begyndelsen af næste folketingssamling fremsætte forslag til ændring af øl og vinafgiftsloven chokoladeafgiftsloven og stempelafgiftloven

punktafgiftssystemet bidrager med fem og firs milliard kroner om året samtidig er systemet adfærdsregulerende da det overvejende beskatter forbrug af varer og ressourcer som skader miljø klima og sundhed de forhold som blev påpeget i tv udsendelsen og som liberal alliance henviser til knytter sig til ganske få love og konservative og regeringen mener ikke at disse forhold generelt er kendetegnende for hele punktafgiftområdet

afgiftssystemet fungerer fungerer generelt fornuftigt og det administreres uden uforholdsmæssigt store byrder

virksomheder derfor kan det konservative

en selvfølge tilhænger af at der løbende skal ske en vurdering af

mange elementer i vores skattesystem herunder også punktafgifterne og jeg opfatter det som en fuldstændig central og vigtig del af

den til enhver tid siddende skatteministers arbejde

for at punktafgiftssystemet fungerer så godt som muligt i forhold til

det tager ikke ret lang tid folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende

folketingssamling at gennemanalysere punktafgiftssystemet og

fremsætte lovforslag til forenkling

jeg må sige helt ærligt at det forekommer mig og jeg har rodet i min hukommelse at det er det tyndeste beslutningsforslag jeg har været ordfører

ind eller hvordan skal det ske hvad er det der er formålet med revisionen af

punktafgiftssystemet ingen antydning af et politisk standpunkt her

man skal gennemanalysere og og så komme med nogle lovforslag men hvad de skal gå ud på har man ikke gjort sig ulejlighed med at antyde når jeg kommer til at tænke på

jeg var formand for skatteudvalget her i folketinget som behandlede de forslag vedrørende skatter og afgifter som de unge mennesker i ottende klasse landet over

det der sker i ungdomsparlamentet er at først forbereder ottende klasserne nogle forslag så bliver nogle

i udvalg og bestemmer hvilke af de forslag vi nu behandler for

kommet igennem første sortering

de unge mennesker gjorde sig umage med at analysere og gennemtænke og argumentere

det er simpelt hen for tyndt vi forventer til gengæld selvfølgelig at skatteministeren gør sit arbejde og hele tiden arbejder med at forbedre gennemgå og

han er i ungdomsparlamentet når han ser ud over forsamlingen men jeg er nødt til at sige

det radikale venstre som i gamle dage var et parti som var interesseret i forholdene for små selvstændige erhvervsdrivende nu kun kan præstere en ordførertale som dybest set handler

som mange selvstændige må kæmpe med og som gør

jeg at det lå det radikale venstre lidt mere på sinde

almindelige politiske polemik men

de fleste partiers skatteordførere medvirkede i måske ikke det radikale venstres ordfører det skal jeg ikke kunne sige jeg beklager på dr’s vegne hvis det er tilfældet men så prøver jeg at

nu har jeg om ikke andet mundtligt

gjort rede for hvad der er hensigten med det forslag som vi har

et svar fra herre niels helveg petersen i stedet for bare

tiden løbende skal vurdere de enkelte punktafgifter med henblik på at gøre dem så så fornuftige som muligt så meget i overensstemmelse med deres formål som muligt det er da en selvfølge det er skatteministerens arbejde og det er skatteudvalget her i folketinget der skal arbejde med sådan noget men jeg kan altså ikke

eller tilslutte mig et forslag der bare ud i det blå siger at nu skal vi gennemanalysere

nogle forslag i den her samling det er opgaven for stor

at når herre niels helveg petersen siger at han deltog i ungdomsparlamentet så er sandheden

taknemlige for at herre niels helveg petersen bistod som nuværende medlem i afviklingen af ungdomsparlamentet for ellers ville man ikke efterfølgende kunne forstå aldersspredningen for ottende niende klasserne i danmark men det er så herre simon emil ammitzbøll som ordfører

velvillige behandling af liberal alliances beslutningsforslag hvis det vi primært kan blive uenige om er hastigheden synes jeg

det skal skille os ad det er sjældent at det er tilfældet men det er

jeg vil takke socialdemokraterne og sf mest for

ordførertaler fordi de forholdt sig

andre går mere op i

det indholdsmæssige det synes jeg er synd for jeg synes det er en vigtig sag jeg synes det er en vigtig sag at nedbringe bureaukratiet for små selvstændige erhvervsdrivende det er en erhvervsgruppe som ligger os meget på sinde i liberal alliance

bureaukratiske virvar som folketinget gennem årene har ladet dem omslutte

knopskydning som herre nick hækkerup var

det her med at man indfører nogle afgifter hist og her

det egentlig var at man indførte dem men i virkeligheden

positive tilkendegivelser også hvordan vi måske skal gå videre med det i det endelige udvalgsarbejde fra både regeringspartierne dansk folkeparti s og sf mens det radikale venstre foretrak polemikken

liberal alliance har

forslag

virksomheder i øvrigt bliver udsat for det her unødige bureaukrati

punktafgifterne bliver oftest fremsat på baggrund af miljømæssige årsager sundhedsmæssige årsager og nogle gange mere søgte end andre

især når det drejer sig om sundhedsmæssige forhold er det ofte en meget søgt argumentation som man kommer med

indføre de her afgifter sandheden er jo at punktafgifterne er en meget meget stor andel af de indtægter som staten har og derfor indføres de som

jo også af den simple grund at staten skal have indtægterne

vi så det så sent som ved den seneste skattereform der blev vedtaget af regeringen og dansk folkeparti at man satte afgifterne op for en lang

åbenbart at det påvirker folkesundheden at en københavnerstang stiger med tolv øre eller noget i den stil jeg tror mest det påvirker statskassens indtægter

meget tossede i forhold til hvad de sikkert har gjort dengang

fordi det åbenbart engang var mere luksuriøst at drikke mousserende vin end almindelig hvidvin og rødvin

er det måske lidt svært at forestille sig at det skulle forholde sig på den måde så det er alene en

te og kaffe ganske almindelige varer som ganske almindelige mennesker må have den seneste

at blive vedtaget her i folketinget er den noget forkætrede fedtafgift som forskerne jo i øjeblikket skændes om

vi ved det ikke men den skal nok rulle igennem

er alt det her med det seriøse og gennemarbejdede nemlig ikke nær så vigtigt et argument som når man skal afskaffe dem

skal det gå stærkt så er det nemlig vigtigt at sikre staten indtægterne

ordfører måske flere og jeg skal beklage hvis jeg har glemt det

vi ville afskaffe alle punktafgifterne og ikke havde finansieret

det kan godt være at vi på et senere tidspunkt

kunne finde de besparelser på statsbudgettet der gør

punktafgifterne men i liberal alliance har vi det helt faste princip at når vi kommer med forslag til at afskaffe konkrete skatter eller afgifter så har vi selvfølgelig fundet besparelser på de offentlige budgetter vi er ikke dem der kommer med forslag om skattelettelser i milliardklassen

man skal jo huske på at folk med små indtægter bliver ramt hårdere af punktafgifterne end folk med høje indtægter

med de høje indtægter men intet kunne være mere forkert vi har bare prøvet fremlægge nogle vækstplaner

og at borgerne dermed vil opleve en velstandsstigning

også bekymrede for de skatteforhold der er for de laveste

det en del af vores generelle reformprogram at nedsætte bundskatten og det er også en del af vores program at nedsætte og fjerne en række forskellige

dagligvarekøb hvor det måske er nemt for os der står her at sige

fedtafgift chokoladeafgift teafgift og hvad ved jeg men det betyder måske noget for dem som ikke har

at ville se nærmere på punktafgifterne

man kan som herre mikkel dencker fra dansk folkeparti også var inde på

mikkel dencker nævnte det klassiske eksempel med at alt efter hvad man putter i de forskellige glas

kan det være forskellige afgifter hvilket jo virker åbenlyst mærkeligt

at hvis man for eksempel tager kiks med chokoladefyld

at slippe for chokoladeafgiften samtidig med at man med den anden hånd i øjeblikket er ved at indføre en fedtafgift

er forfærdeligt at der er fedt i det viser jo til fulde at det her dybest set handler om en indtægtsmaskine for staten vi har en lang række forslag om

afskaffe udvalgte punktafgifter blandt andet fedtskatten som vi vist som det eneste parti i folketinget er imod korreks korreks mig hvis jeg tager fejl men jeg husker det som

der talte imod fedtskatten ved førstebehandlingen

generelt vil afskaffe punktafgifter det handler

forenkling af punktafgifterne det handler om at skabe bedre forhold for virksomhederne at sørge for at lette dagligdagen for den administration der er i virksomhederne i de store og mellemstore men selvfølgelig især i de små virksomheder hvor det rammer særlig hårdt

give sig i kast med at drive egen virksomhed eller fortsætte med at drive egen virksomhed det her er en lille del

handler om at vi skal afbureaukratisere og forenkle forholdene for folk der gerne vil have virksomhed og danmark har brug for flere virksomheder flere iværksættere flere

et initiativ hvis danmark også skal kunne være et rigt samfund

og med en udsigt til i de kommende femten år ifølge samme

at ligge med den næstlaveste vækstrate

at vi bare gør det til morsomheder og lyder som om

er lidt ligegyldigt at afbureaukratisere

der hvor jeg lagde ud

givet det en seriøs behandling hvor svært det end kan være

forenkle end at besværliggøre og især

skatteministeren som jeg i virkeligheden opfattede

et klart positivt signal til liberal alliance så tak for debatten og jeg håber at det på trods af det udenomsmæssige ender med at vi får skabt nogle bedre forhold for de

mulighederne for at drive virksomhed i danmark bedre

punktafgifterne er et af de elementer

ordførerens holdning til

omfanget af skatteudgifterne og effekten af dem

i forbindelse med finansloven for eksempel lavede en årlig opgørelse af

det egentlig er for nogle skatteudgifter vi har

morgenavisen jyllands posten og de udtalelser har vi selvfølgelig tænkt os at stå ved det vil sige at hvis der er et

at

socialdemokratiet og sf om at kigge på skatteudgifterne blev pure afvist af venstre konservative og dansk folkeparti her kunne der måske tegne sig et flertal uden om regeringen hvis det er sådan at vi kunne mødes her vi synes jo at det er underligt

samfundssituation hvor midlerne er små og man så ikke foretager en

med de mange grupper og enkeltpersoner som skal samles

jeg håber selvfølgelig så at socialdemokratiet vil følge op på den flotte linje som der både

og som også var i ordførertalen så vi også begynder at kunne diskutere nedsættelse af selskabsskatten nedsættelse af marginalskatterne og at kunne droppe al snak om kvindekvoter for det vil være tre gode ting for erhvervslivet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

anmeldelser videnskabsministeren lovforslag nummer l en hundrede og tre og fyrre

beslutningsforslag nummer b ni og tres line barfod mogens lykketoft holger k nielsen margrethe vestager høgni hoydal juliane henningsen og christian h hansen beslutningsforslag nummer b halvfjerds pia kjærsgaard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

mulighed for på voksen og efteruddannelsesområdet at få adgang til anerkendelse af realkompetencer det skete blandt andet på baggrund af en redegørelse om realkompetence som den daværende undervisningsminister afgav til folketinget tilbage i to tusind og fire realkompetence er betegnelsen for en persons samlede kvalifikationer viden færdigheder og kompetencer uanset hvordan disse kompetencer er erhvervet

handler det om kompetencer ud over egentlige eksamensbeviser i venstre er vi varme tilhængere af realkompetencevurderinger og i særdeleshed er vi varme tilhængere af muligheden for at få anerkendt realkompetence det kan efter vores opfattelse have en uvurderlig betydning for den enkelte netop at få anerkendt de reelle kompetencer derfor er vi også glade for den undersøgelse som evalueringsinstituttet lavede i foråret hvor man netop gennemgik lovændringen fra to tusind og syv på baggrund af eva’s undersøgelse og den efterfølgende høring som fandt sted finder undervisningsministeriet ikke at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at ændre lovgivningen på området med andre ord kan vi glæde os over at den lovgivning som blev vedtaget

derfor lægges der med det lovforslag som er til behandling i folketinget i dag op til at vi hæver de revisionsbestemmelser som ellers var en del af lovgivningen tilbage i to tusind og syv det støtter

men når det så er sagt er vi meget glade for at undervisningsministeren i løbet af to tusind og elleve sådan som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget som er til behandling her vil tage forskellige initiativer med henblik på at sikre blandt andet

og fremme kendskabet til og mulighederne for at få lavet en realkompetencevurdering i venstre kan vi varmt støtte det foreliggende

at fremlægge socialdemokratiets indstillinger her jeg vil prøve

at gøre det med det engagement og den indlevelse som som det fortjener med det her lovforslag

foreslås der en ophævelse af revisionsbestemmelserne

i forbindelse med realkompetencevurderinger undervisningsministeren finder at der ikke er grundlag for at foretage indholdsmæssige ændringer i lovene på nuværende tidspunkt de gældende regler om individuel kompetencevurdering bevares således uændret undervisningsministeriet vil i løbet af to tusind og elleve iværksatte initiativer for at støtte en bredere implementering af ordningerne om realkompetencevurdering på uddannelsesinstitutionerne socialdemokratiet støtter at bestemmelserne

har erfaringer fra erhvervslivet eller fra foreningsarbejde i en fodboldklub eller hvad det nu kan være

der kan udarbejde de her realkompetencevurderinger her vurderes det så hvilke af de her praktiske erhvervserfaringer

mand så kan få anerkendt for eksempel som led i at netop han ønsker at få papir på at være faglært smed måske

vil man komme frem til at det kun er teorien altså skoleopholdet og så selvfølgelig fagprøven

som vedkommende mangler i den her situation for at blive faglært muligheden

for de her realkompetencevurderinger kom i to tusind og syv og skulle så revideres

og elleve danmarks evalueringsinstitut det som vi herinde i fagsprog kalder eva

der ikke er decideret behov for lovgivningsændringer og det er jo lovgivningsændringer vi skal se på herinde i folketinget så derfor

dansk folkeparti trygt give til kende at at vi synes det er

fint at man nu ophæver bestemmelsen om revision af lovgivningen

at der skal være fortsat fokus på

igen her fra talerstolen reklamere for den rigtig gode ordning som realkompetencevurderingerne er og hvis man ikke har fået anerkendt

til et eksamensbevis eller svendebrev kan man altså få det så vi støtter

er rigtig glade for at det er lykkedes

lave de her realkompetencevurderinger

dette redskab for

tale om ildsjælen der bare er virkelig dygtig til sit arbejde men aldrig har fået papir på det det er en rigtig god måde at anerkende de kvalifikationer som man jo netop kan få ved til daglig at beskæftige sig med noget og blive rigtig dygtig

rigtig rigtig mange ting og det er vigtigt at vi fastholder det og sørger for at der er rigtig mange veje til uddannelse når en realkompetencevurdering også kan være med til for manges vedkommende

papirer på de kvalifikationer man har

er dygtig nok til at få

måske fordi man har det bedre ude i den praktiske virkelighed end på en skolebænk har haft

og det er gavnligt for samfundet derfor er vi glade for at muligheden eksisterer vi mener også det er fuldt berettiget at fjerne

revisionsbestemmelsen fordi det ser ud til at redskaberne virker men der er ingen tvivl om at der er behov for at vi udbreder redskabet mere i de kommende år og sørger for at alle har kendskab til muligheden for også

har tilegnet sig gennem arbejde så vi ser frem til selv om vi fjerner revisionsbestemmelsen fortsat at arbejde med realkompetencevurderingerne

dag og jeg skal derfor kort på hendes og radikale venstres vegne meddele at vi ikke har mange indholdsmæssige bemærkninger til forslaget som det ligger her

jeg har kunnet nå at høre af debatten er synspunkter som vi langt hen ad vejen også kan tilslutte os og vi er af den opfattelse at at vi jo så

frem til de initiativer ministeren vil tage her i løbet af to tusind og elleve for at iværksætte det forløb der her er beskrevet

en af grundene til at vi ikke har fundet behov for at

og de problemer der helt tydeligt også var omkring realkompetence forud for denne regerings

det var sådan tidligere at rigtig mange måtte gå forgæves

højde for i to tusind og fire og vi må sige at

resultatet har været særdeles tilfredsstillende vi kan se at

også om at få merit og for nogle er det endda

stærkt tidsbesparende derudover

ufaglærte der har taget kurser undervejs faktisk når op på det faglærte niveau

i uddannelserne og på arbejdsmarkedet

vurdering af den enkeltes kompetencer og den

fornyelse skal jo ske fortløbende og det vil vi

ikke tilfældet jeg skal her udsætte mødet det genoptages i dag klokken tretten

er til stede også ministrenes

høringssvaret fra kommunernes landsforening og citatet lyder sådan her lovforslaget er en uhensigtsmæssig indskrænkelse af kommunernes råderum i en tid hvor de står overfor en lang række krav i forbindelse med de kommende vandplaner

og faglige bestemmelser på området det er det venstre går frem med her til trods for at venstre er et stort kommunalpolitisk parti

høringssvar loven er dermed

her drejer sig om at kommunerne skal spare penge

de faglige argumenter som fra ende til anden fylder kommunernes landsforenings høringssvar overhovedet ikke indtryk

i forhold til diskussionen om hvad kommuner kan og ikke kan ordføreren står og siger at kommunerne

grundlaget for det man fremsætter både fra kommunernes landsforenings

er en harmonisering mellem forskellige kommuners

efter at de så er blevet slået sammen til nye større kommuner ønsker man at harmonisere på området det er det venstre

står og siger til kommunerne venstre der historisk set har en tilgang til det kommunale selvstyre om at den type spørgsmål tæt ved borgerne er de nok de bedste til at finde ud af

det der siges her ved hun jo godt ikke passer sagen er

at det her er et lovreguleret område hvor der er høringsprocedurer og samtaleprocedurer om hvordan og hvorledes tingene skal ske det har været sådan i masser af år at nogle vandløb er private og at

i den her fase hvor man harmoniserer i nogle kommuner som er blevet slået sammen af flere kommuner

vil gerne være en regering som gør noget og det er der jo i og

fagligt begrundet jeg må blot sige at det lovforslag vi her skal forholde os til

ingen af delene er hvorfor socialdemokraterne heller ikke stemmer for det

regeringen er givetvis at man vil værne om de private lodsejere som vi også

har hørt fra fru birgitte josefsen her fra talerstolen det er urimeligt at lægge udgifter over på de private ja

jo altså langt langt langt overvejende er landmænd

er ikke lavet nogen konsekvensvurderinger af det her lovforslag det bygger som så meget andet fra regeringens side sådan på fornemmelser hvilken vej vinden blæser

og så gør man et eller andet for bare

gøre noget fra socialdemokratisk side ønsker vi at

vide meget mere om det her område det er nemlig sådan at vandløbene udgør en stor værdi der er meget funktion dem og der er også rigtig meget alvor forbundet med vandløbene og de miljøer der er omkring dem vandløbene skal aflede vand ja men de udgør også et meget væsentligt element i de arealer som er tæt forbundet med vandløbene der er rigtig

biodiversitet biologisk mangfoldighed forbundet med områderne omkring dem

som vi arbejder rigtig meget med i øjeblikket og

helt afgørende at vandløbene både i kvalitet og i funktionalitet er på plads vi arbejder hen mod en god økologisk tilstand

er et problem vi ved også at klimatilpasning er et tiltagende stort problem hvorfor vandløbene skal have kvalitet også for at modstå det alt i alt er der behov for en overordnet og langsigtet planlægning på det her område vi skal vide noget mere vi ved ikke nok i dag hvorfor vi også her fra talerstolen i dag fra socialdemokratisk side vil foreslå at vi får afholdt en

på området så vi bliver klogere samlet set mit eksempel derhjemmefra fra den kommune jeg forlod da jeg blev valgt til folketinget for tre år siden

gennemgået en kommunalreform hvor tre små himmerlandske kommuner blev slået sammen hver kommune havde

praksis på vandløbsområdet det er dog fornuftigt nu hvor vi står over for vandplanerne at kommunerne får mulighed for at lave en harmonisering

skal forvalte efter tre forskellige principper

regeringen har vel forhåbentlig vedkendt sig at kommunerne har ringe økonomi

jeg har også godt set at der har været tilfælde hvor nogle kommuner har sagt at de måske også har lavet en nedklassificering fra offentlig til privat for at spare nogle penge men der er altså også megen anden alvor forbundet med det og det er det vi blandt andet ser i kls høringssvar

i forhold til

mener jeg det er helt afgørende at vi tager os tiden til at få bragt eksperterne sammen så vi får hørt hvad det er vi skal gøre hvordan

snittet lovgivningen til hvis noget skal ændres men ikke noget med at lave en hovsaløsning som binder kommunerne på hænder og fødder og umuliggør den driftsopgave som vi har pålagt dem en meget meget vanskelig driftsopgave i forhold til

effektueres ude i kommunerne hvor kommunerne skal ud at have fat

hver eneste lodsejer som har arealer som grænser op til de våde områder

og fratage kommunerne deres råderet endda at lave en lov på det her område med tilbagevirkende kraft i forhold til

en dårlig økonomi som regeringen har

og en ringe økonomi fremover med den lovede nulvækst

en ret til at planlægge fornuftigt og fagligt begrundet socialdemokraterne støtter ikke det her forslag

inden for de nye kommunegrænser meget forskellige forhold jeg sad selv som udvalgsformand for

for at sikre at borgerne i den nye kommune fik den samme kvalitet og de samme tilbud

er nøjagtig det samme der gør sig gældende her men venstre griber ind fordi gruppen det måske kan gå ud over i forhold til at få nogle og det er ikke betydelige udgifter

venstre og konservative gør alt hvad de kan for at lefle for landbruget

vi værner hos socialdemokraterne om det kommunale selvstyre og jeg synes kommunernes landsforenings høringssvar er skarpt og præcist det her drejer sig om faglighed det drejer sig ikke om at slippe af med nogle opgaver og få andre til at betale

samfundets interesse

i vandløbsdirektivet at der er forskel på vandløb og det der er tilfældet i mange kommuner i dag er at af de vandløb som måske har en meget samfundsvæsentlig kvalitet og som man ønsker at værne er er nogle på private hænder og andre

på offentlige hænder det er her kommunerne ønsker at lave en harmonisering

det giver rigtig megen mening for kommunernes landsforening så det her er ikke et spørgsmål om

skyde tingene fra sig men det er et spørgsmål om også i fremtiden

ved jeg at vi har styrelser som ved rigtig meget om det her og jeg ved at

nogle bestemte kvalitetsmål altså nu ved jeg godt at der ikke

vokser ålegræs i vandløb og bække det er et målparameter som har været meget diskuteret men det er naturligvis et spørgsmål om vandets

renhed og dermed også et spørgsmål om hvilken biodiversitet altså både planter og dyr der kan være i

med at stå og bruge det fra folketingets talerstol

er offentlige vandløb eller private vandløb

er det jo altså noget vi er pålagt det er et rigtig godt og fornuftigt eu direktiv som gør at også vi skal sørge for at løse vores opgaver

vandmiljøet og dermed også sikre

private lodsejere mange gange har jeg tænker på nogle der ejer et hus er så heldige at have et hus og

en anden ting herre jens kirk jo fuldstændig misforstår er at vi har rigtig mange kilometer vandløb i danmark i dag som er private vandløb som er klassificeret som private

skal de ikke vedligeholdes efter den samme standard i vandløbsdirektivet senest revideret for ganske få år siden det er nøjagtig de samme kriterier og krav der stilles til de offentlige og til de private og det er derfor vi kan sige at det afgørende i forhold til hvem det er der ejer det her

det helt store problem og det fremgår

være nogle problemer forbundet med det men lad os dog blive klogere frem for bare

at trække en streg i sandet med tilbagevirkende kraft

femtende december to tusind og ti

efterfølgende er ministeren som skal sætte kriterierne op det er en total og fuldstændig tilsidesættelse af det kommunale selvstyre det som forvalter vandløbene offentlige og private i hverdagen derude

vi skal blive klogere på det og også få nogle gode råd forhåbentlig til hvordan man kan lave det her på sigt sådan at kommunerne kan løse den enorme opgave de har fået i forhold til vandplanerne

offentligheden ikke har nogen interesse i

socialdemokraterne nu vælger den laveste

hvis vandløbet ikke er i den tilstand som vi alle sammen håber at det er i og som vi

tusind kilometer vandløb i danmark i dag som er private vandløb

og at kriterierne for vedligeholdelsen er nøjagtig de samme som hersker

privat men det giver kommunerne en mulighed for at harmonisere

ensartede regler og dermed også

der træffer beslutningen om op og nedklassificering af vandløb

er at det bliver ministeren der sætter kriterierne

kommunen som har detailkendskabet til vandløbet som er inde over det det er et reelt problem

jeg spørger gerne igen herre flemming møller

laveste fællesnævner hvorfor kan man ikke sætte ambitionsniveauet lidt højere

forskellen ligger i ejerforholdet der er ingen kvalitetsmæssig

så jeg forstår ikke spørgsmålet det må jeg sige jeg synes at det

giver nogen mening men det gør lovforslaget jo heller ikke

herre jørn dohrmanns eksempel med at noget ikke er blevet vedligeholdt i fyrre år

dohrmann har kommunalpolitisk erfaring ligesom jeg selv har og jeg ved hvordan tilsynet med vandløbene er derude

hvert fald en en åmand der har sovet i fyrre år fået sin løn for at udføre et arbejde som ikke er blevet udført hvis man har

som er fremsat her er rigtig godt altså at man tager hånd om de problemer der er ude i

er ude på at spare igen ser vi jo

at spare de sidste kroner og så finder man også de her ting frem

nu skal vi have nedklassificeret nogle af de her

de omkostninger over på borgerne

nogle af de her kommunalbestyrelsesfolk for at spare måske et par

eller hvad det end kunne være vedligeholdt sit vandløb så er det altså

at det er kommunen der sørger for at vedligeholde de her ting

lægge omkostninger over på den private borger eller på landbruget som det blev nævnt før som jo selvfølgelig også bliver ramt af de her ting men vandløb der har en offentlig

interesse skal selvfølgelig vedligeholdes på den bedst mulige måde og vi ser gerne en harmonisering en ensartethed ude i kommunerne

ikke vælge den laveste fællesnævner

som kommune vil vi gerne ud af den her forpligtelse så vi mener at der selvfølgelig skal være klare regler

type vandløb der skal nedklassificeres ingen tvivl om det

kommunerne kender deres opgave og at de ikke bare prøver på

som jeg ser det er der stadig væk mulighed for

de her offentlige vandløb til private

som offentligheden ikke har nogen interesse i

kan blive nedklassificeret og det er der jeg synes vi har fat i i humlen ved det her her netop

som kommunen nu de sidste fyrre år har

skulle lægge nye rør ned og så gælder det om at

over til den private borger hurtigst muligt

for regningen der har vi sagt at vi er helt enige med regeringen i at det skal stoppes hurtigst muligt og derfor støtter vi selvfølgelig også det her

er det ikke nødvendigt at holde en masse eksperthøringer

og der vil sikkert komme flere forslag om høringer og den slags ting for at det skal trække ud og fordi man ikke ønsker at det skal gennemføres hurtigst muligt for at sikre borgerne man ønsker simpelt hen bare at borgerne skal have en regning som de overhovedet ikke var tiltænkt og

så vi kæmper for borgernes interesser og selvfølgelig også for at vandløbene har har en god økologisk

nok være biolog eller sådan noget for at kunne forstå det

at genere borgerne her om natten og så kommer det gode flertal her i folketinget og

fra miljøministerens side i den her sammenhæng det er ikast brande kommune som jeg kender særdeles godt med en venstreborgmester i spidsen en mangeårig venstreborgmester carsten kissmeyer som i øvrigt siger at det er irriterende at man ikke lader kommunalpolitikere stå på mål for den slags beslutninger og at det er en overdrevet indblanding fra folketingets side

det er nemlig kolding kommune hvor der også er en venstreborgmester og han siger at det her ikke er en spareøvelse i kolding at de bruger de samme penge

der skal ske nogle omlægninger hvad er det så egentlig

borgmestre jeg må bare sige at i kolding har vi haft

var otte ti sager om nedklassificering så man kan sagtens finde mange eksempler men fakta er jo fakta er jo

penge som de ikke ønsker at bruge på det her område de kunne jo også have valgt

reglerne ved at opklassificere de andre vandløb

det er der ingen af de kommuner der har valgt at gøre

baggrund som kommunalpolitiker

det borgmesteren i den kommune han selv kommer fra siger nemlig at de her penge

herre jørn dohrmann står og siger

jo selvfølgelig kan spare nogle penge

et område og hvor man ønsker at bruge pengene på noget andet sådan er det jo i kommunalpolitik sådan er det i folketinget

er fuldstændig uretfærdigt og at de skal overtage

derfor synes jeg det er rigtig godt at regeringen har fremsat det her

end højst nødvendigt og når

år resultatet sådan som jeg måtte høre

er sumpede arealer omkring hvis det måtte være billedet

hvis de vel at mærke kunne få lov til at dybdegrave det de ville og så aflede vandet jeg nævner det her

at kvaliteten af vedligeholdelsen om det er privat eller offentligt det er den ikke

dohrmann ikke svare mig på om ikke det er de samme kriterier der ligger

borgerne kommer til at betale fremadrettet for at skulle servicere

at rette op på de fejl der måtte være

jeg jo spørge herre flemming møller mortensen er det ikke korrekt at det er den enkelte lodsejer der kommer til at eje det her stykke der kommer til at betale for

det ikke er rimeligt at noget som

skullet sørge for i lang tid

over på den enkelte lodsejer bare fordi man er kommet i tanker om at

et område som man ikke har

dohrmann bliver ved med at nævne borgeren

dohrmann ikke godt forklare for mig hvilken profession de her borgere hyppigst har altså når nu herre

forsvarer borgernes retssikkerhed

lige nøjagtig derfor vi fra socialdemokratisk side siger at vi

en samlet vurdering af hvordan belastningen på vores vandløb fremover

i forhold til vedligeholdelsesgrad i forhold til biodiversitet i forhold til vådområder og

kunne være noget fornuft i

have forpligtelsen til at betale det med regnvand

er vi ikke herre over hvor meget regn der kommer i et enkelt område

en kommune godt ved nu

man får nogle kæmpe opgaver fordi der er nogle

skiftes ud om ganske få år så er det jo meget belejligt for

og lægge nye ned at sige det her

forære væk til nogle andre vi så det jo på vejområdet hvor man

det samme ude i nogle kommuner man sagde det er en dårlig vej og egentlig gerne give til nogle borgere

er sådan kommunerne tænker for at spare penge tager grueligt fejl kommunerne prøver på at spare penge på

alle mulige områder for at bruge dem andre steder

med kommunalreformen overtog de nye kommuner jo ansvaret for en række vandløb

har fortsat behov for at kunne ændre på vandløbenes status

klassifikation som de gamle kommuner anvendte det lovforslag

som vi diskuterer vil gøre det vanskeligere for kommunerne at gennemføre den nødvendige administrative tilpasning efter kommunalreformen en reform som ellers har været

de projekter regeringen har gennemført og begrundelsen fra regeringens side er tydeligvis at man ikke har tillid til at kommunerne gør det her fordi de finder

en mistanke om at kommunerne afhænder ansvaret for vandløbene til lodsejere og andre borgere og altså overfører offentlige udgifter til de private jordejere fordi man ikke selv har lyst til at påtage sig dem nu kan man jo diskutere omfanget af økonomien i det her det er faktisk et et ret åbent spørgsmål hvad økonomien vil være

et ret åbent spørgsmål hvorfor det offentlige altså kommunernes budgetter skal have ansvaret for nogle af de små vandløb der kun har værdi for en enkelt lodsejer eller en enkelt gruppe af lodsejere det virker ikke spor gennemtænkt

været rigtig nyttigt i den her diskussion at vi havde fået en egentlig analyse af økonomien

fra det økonomiske ansvar

det er så simpelt at det er endnu en hjælpepakke til landbruget fra regeringens side om end af lidt mere symbolsk karakter men i virkeligheden

der nogle helt andre og mere principielle og alvorlige problemer på spil her

vil gøre det meget sværere for kommunerne at administrere vandløbsloven efter kommunalreformen og derfor også indirekte gøre det mere besværligt at gennemføre de tiltag som på papiret har mest med miljøministeriets område at gøre nemlig hensynet til vandkvalitet natur biodiversitet og så videre der er ikke nogen grund til at vi her i landet laver mere lovgivning som ikke er ordentligt gennemarbejdet og det forekommer os ret svært at se hvad det substantielle grundlag for det her forslag rent faktisk er

nyttigt om man kunne blive beriget med lidt indsigt i hvor det egentlig er kommunerne finder et behov for at begrænse kommunernes handlefrihed kunne man ikke udvise lidt større tillid til kommunerne grundlæggende

regler vi laver bygger på viden og indsigt det er et princip jeg i al almindelighed er tilhænger af at man

specielt når man laver regler og love for for et helt land

er fremsat for at sikre at lodsejere som har jord tilfælles med offentlige vandløb ikke pludselig står med alle forpligtelser for vandløbets vedligeholdelse det skal således ikke være muligt for kommuner at gennemføre nedklassificering af disse vandløb alene af den grund

af sparehensyn kan lægge ekstra uventede byrder over på lodsejere ved disse vandløb fremover bliver det kun muligt at

vandløb som afleder vand fra en enkelt eller meget få parceller og ejendomme endvidere er der grund til at hæfte sig ved at vandløb der er beskyttet efter § tre i naturbeskyttelsesloven

det lovforslag som ligger her og det gør vi af to grunde den ene grund er det helt principielle nemlig det forhold at regeringen her endnu en gang i det her forår vælger på et meget detaljeret område

gå ned og sige i detaljer hvordan kommunalbestyrelsen skal beslutte og ikke beslutte vi har set på en række andre områder

regeringen kører med fuld fart ud ad den vej og jeg synes det er underligt at opleve

fald har stået for at kommunalt selvstyre havde en selvstændig værdi

de folkevalgte og borgerne og at det også var der man tog diskussionerne og

besluttede sig men vi har set flere og flere eksempler på at venstre flytter beslutninger ind i folketingssalen på områder som er kernekommunalpolitik det er meget underligt at opleve

at gøre med at man i hvert enkelt tilfælde tror at man

rammer en populær sag som man så vil profilere sig på men det gør jo ikke forholdene bedre det er synes vi et meget stort problem og et stigende problem

men det må vi jo spørge ministeren om lidt senere

den principielle indvending der gør

at at vi afviser lovforslaget men derudover er der naturligvis også en indholdsmæssig begrundelse for at afvise forslaget

set været sådan at vandløbene stort har været administreret af kommuner og amter

arbejdet med hvordan vandløbenes

over tid er der flere og flere vandløb som heldigvis er blevet mere og mere præget af at de skal spille positivt ind

mangfoldig natur men der har også været vandløb og er vandløb som fortsat

der er det så sådan at en række af de vandløb

vedligeholde der er også en række tilfælde hvor det har været en kommunal forpligtelse det har ofte været udtryk for at man kommunalt det pågældende sted har haft et politisk flertal der har sagt at det betaler fællesskabet

i nye og større kommuner

har været mest fremme i debatten har været kolding kommune ikast kommune og

og alle steder har man ønsket at lave en ensartethed i administrationen af de her vandløb

man selvfølgelig forholder sig til den indholdsmæssige del af

det fastsættes jo i regulativer og målsætninger for vandløbet det er det forhold som et flertal i folketinget nu tilsyneladende mener

på en sådan måde at man fuldstændig sætter de lokale vurderinger og lokale afvejninger ud af kraft

i virkeligheden er det jo en skandale at man

sagt at det selvfølgelig betød at man på en række områder skulle harmonisere

område man harmoniserer på men her vælger man så at gribe ind fordi der tilsyneladende er kommet en eller flere sager op som man

det er den anden grund til at afvise det her forslag indholdsmæssigt

det her lovforslag er til gengæld endnu et eksempel på at man i folketinget laver lovgivning på alt for mange områder

laver lovgivning på områder man skulle holde sig langt langt væk

her ved førstebehandlingen må man give det forhåbentlig gode råd til regeringspartierne om ikke andet for jeg tror dansk folkeparti er uden for pædagogisk rækkevidde i den her sag

træk nu det her lovforslag igen

kan bruges til noget som helst så derfor igen træk det her lovforslag

mere slagfærdige end andre der er tydeligvis modstand fra fra

og det skal jeg naturligvis konstatere

jeg vil da gerne lige bruge et par ord på netop at sige hvad baggrunden er for overhovedet at fremsætte det her lovforslag

det har altså til hensigt at at rette op på en tendens som vi har set en del til i den senere tid netop den tendens at kommunerne

i stigende grad privatiserer vedligeholdelsen af vandløb i hvert fald de vandløb som har offentlig interesse og det er altså bare ikke i orden hvis det

med den begrundelse at man skal spare penge

er det ganske rigtigt som venstres ordfører sagde under sin ordførertale

et parallelforløb i forhold til det vi også så i forbindelse med privatiseringen af

må vi bare konstatere at der altså er behov for nogle klare regler for hvornår kommunerne kan overlade vedligeholdelsen af vandløb

retssikkerhedsmæssigt betænkeligt

indtil nu har haft adgang til mere eller mindre vilkårligt at pålægge private borgere den økonomiske byrde det alt andet lige er at skulle vedligeholde sit vandløb altså en økonomisk byrde som man jo af gode grunde heller ikke tidligere

samtidig med at lovforslaget blev fremsat i folketinget

udkastet til bekendtgørelsen i høring og det der er sket i den er at vi

de kriterier som efter regeringens opfattelse kan

er redegjort for i bemærkningerne til lovforslaget

kan der jo selvfølgelig være rimelighed i at vedligeholdelsen af vandløb

har også ofte kun interesse for en meget snæver kreds og i visse tilfælde sågar kun for en enkelt person eller en enkelt husstand

et totalforbud mod nedklassifikation men en præcisering en præcisering som har manglet i i forbindelse med

svar på spørgsmål hvis der skulle opstå sådan nogle men ellers ønsker jeg at det her lovforslag alt andet lige får en god videre behandling

er det sådan at det her lovforslag

men er den første henvendelse i den her sag om

virkelighedens problemer det synes jeg er enhver

den måde vi arbejder på som aktive politikere er at vi har øjne og ører åbne i forhold til hvad der foregår i det danske samfund og når jeg som minister bliver vidende om

en tendens til at kommunerne altså vælger at privatisere vedligeholdelsen af vandløbene der hvor vi taler om

vandløb som altså har offentlig interesse og det med et motiv der handler om at spare penge så er det

en mangel i den eksisterende lovgivning der er ganske enkelt ikke kriterier for

få foretaget den klassificering jeg mener det er rettidig omhu og jeg mener selvfølgelig at det her også handler om borgernes retssikkerhed at der er nogle klare kriterier for hvornår man kan

og det er baggrunden for at jeg så går i gang med det lovforberedende arbejde og baggrunden for at vi står her i dag til førstebehandlingen af det lovforslag som netop skal rette op

er ministeren af samme opfattelse som jeg er at vandløbene måske nok er af en anden væsentlighed nyttekompleksitet

alle de ting som kommunerne i øjeblikket overvejer tænker og reflekterer over i forhold til vandløb lad mig blot nævne vandplanerne som ministeren er helt

er en enorm opgave

i vandløbene end i vejene og kan ministeren slet ikke forstå kommunernes indsigelser når de siger at for dem er det vigtigt at lave en ensartethed

og at de føler at ministerens indblanding

vedligeholdelsesdiskussionen om man vedligeholder et vandløb eller

præcisering i lovgivningen der har manglet den præcisering som handler om hvornår kan man nedklassificere et vandløb

vi har set en tendens til at kommunerne

i stigende grad privatiserer vedligeholdelsen af vandløbene altså vælter opgaven over på bredejerne

er et problem at vi ikke har kriterierne for hvornår det kan lade sig gøre

bide mærke i at det her jo ikke lovgivning som fuldstændig dropper muligheden for at der stadig væk hedder private vandløb selvfølgelig

jo netop også de kriterier har manglet og det er det der er baggrunden for

det er da et værktøj som kommunerne alt andet lige vil have brug for

mod ministeren og det forslag der er fremsat her og jeg citerer loven er dermed

overflødig og udtryk for en beslutning der ikke er gennemtænkt et andet citat lyder kl bidrager gerne med eksempler fra kommuner på at kriterierne vil vanskeliggøre vandløbsadministration i meget kraftigt omfang

ikke være en siddende ministers

har anført i deres høringssvar de mener at det her gør det meget vanskeligt for dem det er rigtigt at det har de sagt

se at kommunerne kan spare penge på den her standardisering af klassifikation af vandløb men lad mig bare sige at jeg

ikke i alle henseender behøver at være enig med kl

her er det så åbenlyst at der har været et hul i lovgivningen der har simpelt hen ikke været klare regler for hvornår man kan lave den her her klassifikation og der mener vi altså ganske enkelt at det er retssikkerhedsmæssigt mest betryggende for borgerne at der er faste klare regler for hvornår kommunerne kan overføre pligten og jo dermed altså også udgifterne til at vedligeholde vandløbene det er det som er en væsentlig begrundelse for at lave det her og det er også derfor jeg konstaterer jeg altså bare ikke enig med

ministeren at opgaverne er blevet væltet over på private ministeren har jo netop lige sagt at der var et hul i loven

spørge ministeren

har skrevet i lovforslaget at der ingen økonomiske konsekvenser er for erhvervslivet ingen økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

ministeren har skrevet jeg står og læser op af ministerens eget lovforslag begge dele passer simpelt hen ikke

i lovforslaget korrekt eller er det som ministeren og

der er en mangel i den eksisterende lovgivning i forhold til at der ikke er klare regler for hvordan man klassificerer det det vi får med det her lovforslag

der bliver klare regler for hvornår kommunerne må sige at et vandløb skal overgå til nogle private og dermed vælte vedligeholdelsesomkostningerne over på de private og lovforslaget er fuldstændig korrekt det har jo været igennem alverdens behandlinger og der går man selvfølgelig ind og vurderer hvad det har

jeg ser absolut ikke nogen diskrepans diskrepans mellem det jeg siger og det der står i lovforslaget naturligvis er jeg inde i hvad der står i lovforslaget og det er bekræftet at det ikke har erhvervsøkonomiske konsekvenser

behøver at svare det skriger jo til himlen at

tingene sammen på der står i lovforslaget at det ikke har erhvervsøkonomiske konsekvenser lovforslaget går ud på at præcisere hvornår

nedklassificere et vandløb altså hvornår kommunen kan pålægge den enkelte vandløbsejer selv at stå for vedligeholdelsen

vil bare gerne bede miljøministeren bekræfte at jeg som venstres ordfører har bakket kraftigt op om at vi

vi på baggrund af at vi så hvordan det gik

det spørgsmål der kom tidligere hvor man søgte at problematisere hvor ministeren dog fik denne idé fra det er fuldstændig korrekt at vi netop har set problematikken på vejområdet

på vandløbsområdet det er begrundelsen for at agere med rettidig omhu og derfor sikre at der nu er klare kriterier for

klagesager om nedklassifikationer tilbage i to tusind og ti men klagesagerne alene siger jo ikke noget om det

eksakte og egentlige omfang og der er det sådan at naturstyrelsens opfattelse ved kontakt med kommunernes vandløbsmedarbejdere er at det foregår

sådan set begrundelsen for at agere før det er for sent altså simpelt hen agere med rettidig omhu og sikre at vi får den her specifikation og præcisering af

et meget vigtigt lovforslag

er nødvendigt at sikre bedre muligheder for lokal udvikling i danmarks yderområder det skal være nemmere at drive virksomhed og bosætte sig i kommuner som ligger uden for de store byområder samtidig med

det er derfor nødvendigt at ændre planloven således at kommunerne

får flere udviklingsmuligheder i forhold til detailhandel erhverv og boliger samt kystnærhedszonen flere af initiativerne i denne lovgivning målrettes derfor mod de ni og tyve kommuner hvor fyrre procent af indbyggerne bor uden for bymæssig bebyggelse samt alle ikkebrofaste øer

at øerne er med som

derfor er der følgende forslag i lovforslaget

uden for særligt udpegede erhvervsområder kan udvides med fem hundrede

at man tager hensyn til naturen landskabet

naboernes ønsker

der ligger i yderområderne pligt til at tillade etablering af nye boliger i tilknytning til landsbyer under forudsætning af

så kan bygge store hoteller og varehuse og alt muligt helt nede ved stranden så man kan gå og bade og soppe samtidig med at man overnatter på hotellet sådan er det ikke kystnærhedszonen ligger jo fra tre hundrede

i landet og det er svært at se at der skulle være et problem i at bygge noget ved siden af det der er der i forvejen eller udvide bebyggelsen

administrativt også skal sikres at borgerne får den mulighed men det skal selvfølgelig være med sikkerhed for at man ikke skader natur og miljø

får kommunerne en øget fleksibilitet i deres planlægning

skaber mulighed for at eksisterende og lovligt etablerede butikker der overstiger det nuværende arealkrav kan flyttes inden for bymidten og kommuner

over fyrretusind indbyggere får nu mulighed for at vælge om de tre hidtil tilladte store

eller om de skal ligge i et eksisterende aflastningsområde endelig får kommuner med over tre tusind indbyggere

flere byer med med tre tusind indbyggere eller derover

etablere en stor udvalgsvarebutik på over to tusind

udvalgsvarebutikkerne

er ikke med i den her planlov det er

om der skal gøres noget og hvad der skal gøres på det område der kommer et udvalgsarbejde som som vil vil give resultatet af det men med alt det

skulle vi jo håbe på at det får den virkning at der kommer noget mere dynamik i lokalområderne i yderområderne

man kan bygge flere boliger

skolerne kan blive i området og befolkningen kan blive der

det der er meningen med at få danmark i bedre balance og derfor

at man nu kan håbe på at det her lovforslag får effekt

effekt af det her vil herre eyvind vesselbo fortælle mig hvilke samfundsøkonomiske analyser man bygger på

hvilke rådgivere man har konsulteret i forhold til at opsætte den her samling af forslag for at rette op på udkantsdanmark

skal være i bedre balance med erhverv og bolig for mig at se er det en fantastisk selvmodsigelse der ligger i det her ordføreren forsøger

i cellofan og få det her til at fremstå som om det er noget der vil gavne naturen og miljøet der er nogle der har sagt at det her lovforslag vil gøre danmark grimmere det vil gøre danmark grimmere der hvor danmark er smukt i dag tænk

det gør miljøministeren heller ikke og det gør alle mine venner i dansk folkeparti og det konservative folkeparti heller ikke vi overlader det jo til kommunerne at tage sig af de her ting så det man kan gøre

håbe på at det her vil udvikle sig godt og i den retning man gerne vil have vi er ikke så skråsikre som socialdemokraterne

på en lang række undersøgelser som er lavet om detailhandelen dengang

der var en stor sag om bilka i horsens men i øvrigt er det jo sund fornuft at hvis man bygger nogle forretninger

og blive boende i de områder hvor de er

overlader det til kommunerne det som det her

det er jo derfor kommunerne råber meget højt i forhold til

simple interview i seksten kommuner

og så gør regeringen noget ja men regeringen gør det fuldstændig forkerte det gør danmark grimmere

når der nu skal gives

rolle får naturklagenævnet så i forhold til de landzonetilladelser

jeg ved godt og vi diskuterer det jo tit her i salen at socialdemokraterne mærkeligt nok ikke har særlig stor tillid til det der sker i kommunerne og det som kommunerne foretager sig det er pinligt at høre på at et parti som

har formandsposten i kl og har flest borgmestre står her og egentlig undsiger alle sine egne borgmestre og siger det kan de ikke klare de gør danmark grimmere sagde herre flemming møller mortensen

lov gør man danmark grimmere

snakket med de socialdemokratiske borgmestre rundtom i landet

har sagt til ham at det skal de nok gøre herre flemming møller mortensen vi gør danmark grimmere det kan du bare sige til ham der herre vesselbo inde i folketinget men sådan tror jeg nu altså ikke at de har tænkt sig at gøre og det har venstreborgmestrene

hc østerby

igen hele det nordvestjyske storområde som det skulle gavne

man fra regeringens side gerne vil skabe mere vækst skabe mere udvikling

jeg ved godt det ikke er venstres spidskompetence at hjælpe landdistrikterne og skabe udvikling

i yderområderne men vil venstres ordfører ikke

om mangt og meget og så er der sådan et lille lovforslag her der skal skille os ad men jeg vil da godt sige at

godt forstå der selvfølgelig er problemer deroppe

vi skal selvfølgelig også lægge mærke til at der skal ske noget positivt netop omkring holstebro når nu herre per ørum jørgensen

positive som regeringen egentlig

konstruktive tilgang som venstres ordfører giver udtryk for

skal puttes i et detailhandelsforum så vi kan få en bedre vurdering

per ørum jørgensen nævner her og også andre deres kritik vil selvfølgelig også blive inddraget i den diskussion vi skal have mellem første og anden behandling

at så mange som muligt skal blive glade og tilfredse

egentlig grundlæggende handler om at slå planlægningen i danmark i stykker ved at man tager ni og tyve kommuner ud og så siger

i fuldstændig ligestillede situationer er

jeg har forstået at miljøministeren skal have en særlig beføjelse her det er meget langt fra det der hedder kommunal indflydelse men jeg læser jo paragrafferne for

hvorfor er det at miljøministeren skal gives en sådan planlægningskompetence

kan diskutere om det skal være ni og tyve kommuner eller om det skal være

skal være forskel på de ni og tyve kommuner og

de andre kommuner altså nabokommunen til en af de

set også taget da vi vedtog

lovforslag er at give nogle helt specielle fordele

de ni og tyve kommuner altså det vi kalder

det kan man være enig eller uenig i men det det der er intentionen er at sige vi har nogle områder som har behov for at vi gør noget specielt for dem

er jo også andre måder der

er at ændre planloven så man kan bygge mere lave forretninger og

forskellige ting som skaber noget aktivitet i området jeg har svært ved at se at netop det skulle foranledige at

har fuldstændig ens vilkår med nabokommunen bortset fra en eller anden arbitrær grænse som man har lavet

ringe ringe lovgivning

mekanismen er jo bla at man skal give miljøministeren mere indflydelse

hele loven er jo gennemsyret af at kommunerne ikke selv kan bestemme

der er miljøminister men det har så bare ikke noget

jeg har svært ved at se det når nu man

at give nogle fordele til nogle kommuner som ligger i yderområderne

man vælger ni og tyve ud så bliver der jo selvfølgelig en forskel på dem der ikke får den mulighed og dem der får den her mulighed

var meningen at give yderkommunerne den mulighed ud over det de andre har til at udvikle sig det ville jo være lidt specielt at give

man skulle kunne bygge i kystnærhedszonen eller at man skulle kunne oprette flere forretninger

der har man jo ikke brug for at gøre de her ting

vi giver dem blot nogle muligheder men så må man nogle gange tænke har han læst det lovforslag som man

der sætter man jo netop det kommunale skøn ud af kraft i en lang række tilfælde og siger at hvor kommunerne

vil komme til at betyde i forhold til landsbyerne at man nu siger at de skal sige at

placere boliger ikke inden for en normal planlægning af et landsbyområde men uden for

stor naturgrund i nærheden af landsbyerne og så bygge der mens man

herre johs poulsen altid starter med hver gang han stiller et spørgsmål så undrer han sig

det er så også fint det skal man jo gøre

også på et tidspunkt komme med noget konstruktivt

ikke bare blive ved med at undre sig uden at foretage sig noget

det her forslag for at lukke forretninger for at folk skal flytte eller for at vi skal neddrosle aktiviteterne

så godt bruge tiden på at høre hvad der bliver sagt heroppe fra talerstolen og så stille de rigtige spørgsmål jeg sagde vi gør det her for at skabe aktivitet vi gør det her for at man skal kunne bygge i områderne kunne skabe

at børnene kan blive i deres skoler det er det der er meningen

venstres ordfører lægger frem man siger at man

noget men stort set alle

den modsatte virkning det får den modsatte virkning

både

aktivitet det skal skabe dynamik

komme det ret meget nærmere herre johs poulsen kan blive

stille de samme spørgsmål og udtrykke den samme undren

ved det faktum at

aktiviteter det skal nok skabe nye muligheder i områderne så kan alle sortemændene rende rundt og

jeg tror der er rigtig mange som synes

er er noget af danmarks arvesølv

folk der bor inde i byen men i særdeleshed folk som bor ude på landet synes at de har noget helt særligt at værne

jeg må blot sige at det lovforslag der

på ingen måde repræsenterer den holdning som socialdemokraterne har

også fremover vil have til planlovgivning i danmark jeg vil sige at det her jo fremstår

et eksempel på regeringens udkantspolitik

men de elementer det rummer her er i hvert fald både forfejlede og for kortsigtede vi siger nej til det lovforslag som ligger her det er

de fælles værdier som vi har nu vi har haft i fortiden

i fremtiden når jeg læser det her lovforslag igennem tænker jeg hvor er det dog tilfældigt og hvor bygger det dog i alt alt for høj grad på antagelser derfor spurgte jeg også venstres ordfører hvilke samfundsøkonomiske beregninger bygger det på hvordan har man gjort det i forhold til detailhandelen hvor dybtliggende undersøgelser

dybtliggende en dialog har man med parterne på det her område hvordan er kriterierne sat op i forhold til at udpege hvad det ydre danmark udkantsdanmark er

som bygger på tilfældige spørgsmål ikke noget med videnskab eller noget andet får man ni og tyve kommuner og nogle ikkebrofaste øer til at fremstå som det ydre

udkanten som man skal gøre noget særligt for

det er simpelt hen ikke godt nok og kigger man

det er en ren underkendelse af den politik regeringen her fremlægger man er usikker på hvilken effekt det vil have man er skeptisk i forhold til hvad det vil betyde for fremtiden

der alt for mange som er bange for at det vil være negative signaler

opdelt lovforslaget i fem punkter der er detailhandelen som man gerne vil gøre noget for

venstres ordfører også har redegjort for

har man taget dagligvarehandelen ud der var et meget stort pres

som oppositionen var inviteret til i december og januar måned på at her skulle man virkelig lave

tilbundsgående undersøgelse så man ved hvordan

på så sårbart et område som det med at skabe grundlaget for at butikker også kan eksistere ude i landområderne det arbejder man så lidt på men alt det der

tæt tæt kontakt til

dagligvarer tager man ikke med igen det utrolig tilfældigt

at handle politisk på så sårbart et område

boliger i landzonerne her gør man noget af det samme vi har været inde på at kommunerne

er nogle helt særlige problemstillinger omkring det

boliger i landzonen siger kulturarvsstyrelsen at de frygter at alt for mange boliger ud over de mange boliger der allerede står og forfalder i landsbyerne vil forfalde fordi man

muligheden for at få tilladelse til at bygge lidt uden for landsbyen det betyder at det attraktive forfalder at landsbyen lider en krank skæbne lige nøjagtig det modsatte af det som regeringen siger skal være intentionen med lovgivningen

siger man også at kommunerne

kommunalpolitikere der er valgt rundtomkring i danmark som har detailkendskabet som har forstand på det og som trækker langsigtede politiske linjer for udviklingen i landområderne

tilsidesættes med det regeringen her fremlægger det kommunale selvstyre tilsidesættes det er en helt forkert vej at gå

kunne sige ja eller nej først derefter får borgerne mulighed for at blive hørt i processen demokratiet lider under en sådan proces

det vi har brug for ude i udkantsdanmark vi skal værne om de værdier vi har og det skal vi gøre ordentligt så er der også lagt et lille element ind i forhold til

antenneforhold det er mindre væsentligt

vi skal handle retmæssigt i forhold til planloven som er arvesølvet socialdemokraterne går imod forslaget som det ligger

der er elementer her i forhold til landzone og kystnærhedszone som er fuldstændig uacceptable der er elementer som er fuldstændig uacceptable i forhold til det kommunale selvstyre hvor regeringen nu pålægger nogle ting det er ikke måden at vi driver et sundt fornuftigt og fremadrettet danmark på og det står slet ikke i forhold til den udkantspolitik udvikling af alle egne af danmark som socialdemokraterne står

ikke lægge i det her men jeg kan godt sige at det jo er et interessant signal fra socialdemokratiet og rød blok at man vil rulle det her tilbage jeg tror at at der er mange ude omkring i kommunerne

for at vi kan få en udvikling at der kan komme nye butikker at der kan komme nye aktiviteter med boliger

vil være meget skuffet over men det er da en klar melding som jeg gerne

planlov er langsigtet planlægning langsigtet planlægning i danmark bygger allerbedst på brede flertal og her må jeg blot sige til sige til miljøministeren

den intention miljøministeren havde da vi havde et forhandlingsforum på

det her planlovsområde der blev vi nærmest ekskluderet inden vi kom ind og derfor må jeg blot sige at dem der begår fejl

er venstre og konservative fordi man ikke er lydhør kommunernes landsforening og et væld af høringssvar siger nøjagtig det samme det her er et valgoplæg man vil noget og man siger man gør noget jeg må blot sige fra socialdemokratisk side at

ikke han synes det er en god idé at man åbner op for at den slags gode ting også kan ske

lang tid siden har været tegnet nogle streger

at det er en god idé at man nogle steder

visse elementer af det her lovforslag

haft mulighed for at drøfte med miljøministeren det blev der ikke mulighed for fordi man ville lave et meget smalt oplæg til valget som

fleksibilitet eksempelvis hvis der står en stor landbrugsbygning på otte hundrede

belaste tre broer som er ejet af kommunen og som de måske skal ud at bekoste millioner på og det passer ind i kommunens helhedsplanlægning så kan der godt

nogle ting i forhold til herre tage leegaards eksempel fra løgstør

blot sige ja de har rigtig gode intentioner og det er fantastisk men de står og mangler kommunal medfinansiering der må jeg blot henvende mig til lytterne og seerne og sige at den kommunale medfinansiering

kan gives af vesthimmerlands kommune fordi de er tvunget fuldstændig i

og det bliver ikke bedre i årene fremover hvor der er signaleret nulvækst

tro mig løgstør og vesthimmerlands kommune ønsker heller ikke at

til det gamle stive system fra en tidligere miljøministers tid så jeg synes ikke det hænger sammen

skal det hele rulles tilbage eller skal det ikke

god idé at tænke sig godt om som regeringen har gjort og sige

per stig møller jeg jeg tror at herre tage

har et problem i sit parti i forhold til hvad det er det konservative folkeparti tidligere har sagt ment og troet på var god planlægning af danmark jeg forstår under ingen omstændigheder at det konservative folkeparti kan gå med til en

som er så ringe belyst og som bygger så meget på antagelser

risikoen for at det kommer til at gå i den modsatte retning af udvikling og det er

med hensyn til om der er noget vi ville kunne være med til er ja

miljøministeren har igen pakket så meget sammen at det er fuldstændig umuligt for os at være med på noget og være imod noget andet

problem det er vores vilkår som opposition og jeg håber meget snart gerne inden sommerferien at vi får mulighed for at lave lovgivning der bygger

handler og så sker der ting

den samme regering i halvtreds år og hvis det også kunne ske i danmark

så er der cirka fyrre år tilbage endnu

herre flemming møller mortensen

det er rigtig godt at regeringen her har lagt nogle ting frem

mere vækst at man gerne vil have velfærd

her ting frem vi giver yderområderne et løft vi kan så altid diskutere om det er

vi mener ikke i dansk folkeparti at man lige har ramt rigtigt og derfor skal vi nok også ind at se på om er nogle andre steder hvor man skal justere lidt

det vil vi i hvert fald være positive over for at gå ind og diskutere det der er vigtigt for os

man har lettere ved at få en tilladelse til at udvide sin mindre erhvervsvirksomhed det synes vi er positivt vi synes det er positivt at man kan bruge nogle overflødiggjorte landbrugsbygninger til

gør også at den lille erhvervsdrivende som har

kan starte sin lille virksomhed

en skævvridning der har været i den gamle lovgivning

byer som kunne have de helt store

det med de fyrretusind indbyggere i byerne og dem som har et aflastningsområde

godt at man tager det skridt og ligesom sidestiller

eksisterende aflastningsområde selvfølgelig kan udvides i det

der er behov for det nogle steder så det man også

man kan gå ind og se på er nogle særlige områder som har behov for

som kunne være et område

og se på hvordan det kan blive planlagt på en god

og ordentlig måde men som sagt

og har en god planlægning af hvordan

er nogle der får nogle særlige forhold altså

det er ni og tyve kommuner som er noget særligt vi synes

komme over hele danmark til dem der har behov for den og dem der har lyst til at have den skal selvfølgelig også

på den her måde også ser regeringen fremsætte et forslag som

krise som har været snart er forbi for vi har jo folk som gerne vil investere i fremtiden og dem skal vi selvfølgelig prøve

er det noget der er behov for rundtomkring tak

det er til lydfolkene herre per ørum jørgensen har

kommer nok om lidt vi venter lige

der skal lyd til herre per ørum jørgensen

det er nummer syv og halvfems

dansk folkepartis ordfører siger at det her giver vækst og derude

siger man i lukker vores butikker i skaber det modsatte gør det ikke indtryk

til et sygehus til en skadestue

man så også lukke butikkerne det største problem i landdistrikterne er jo netop affolkning af landdistrikterne

bidrager med sin støtte til det her jo netop til at skabe mere affolkning og ikke vækst

de enkelte kommuner skal give tilladelse til at opføre

butikker hvis det er det vi ved også at der er nogle

i bymidten og så har man for eksempel et storcenter liggende lige lidt uden

belastning for de butikker i bymidten

skal betales parkeringsafgift

parkeringsafgift og så have en skæv konkurrence man kan vende det om som man man har lyst til

bare at sige at byerne

at byerne skal have den mulighed at de kan bestemme

som byerne ønsker

for ikke ret lang tid siden vel vidende at det lige præcis

kommer der så de her forslag fra regeringen

oven i at lukkeloven er afskaffet man tager decentrale beslutninger

som vil få konsekvenser i forhold til turismen

siger at det her giver vækst men alle som befinder sig derude hvor

siger at det giver vækst siger at det nedlægger vores landsbyer det ødelægger vores natur gør det så ikke indtryk

det er godt fordi man jo netop siger at i yderområderne skal kommunen give landzonetilladelse til opførelse af nye

landsbyer

skal have væksten det er det der står i forslaget her og derfor tror jeg også at det er rigtig godt

mindre erhvervsvirksomheder det er også landsbyer vi taler om det er også yderområderne vi taler om her det er to vigtige elementer i det

at det giver mere liv ude i de her landsbyer flere boliger som ligger

landsbyer mere erhvervsliv den lokale elektriker den lokale

har muligheden for at etablere sig billigere i stedet for at skulle tvinges ind til store

der er opstået tekniske problemer i

mærke i at dansk folkepartis ordfører herre jørn dohrmann siger at

noget positivt af sig herre eyvind vesselbo fra

noget positivt af sig det er dog et fantastisk lavt ambitionsniveau at præstere for folketinget og danmark

derfor siger vi lad os nu tage

den samlede detaildel i et detailforum

til en eksperthøring jeg vil gerne

de kommuneplaner er lige nøjagtig dem der bygger på det herre

infrastruktur bosætning servicetilbud skoler og butikker vil herre jørn dohrmann bekræfte eller afkræfte at kommunernes kommunale planlægninger bliver tilsidesat og forringet

en kommune nu får lov til at

her får kommunen altså mere bestemmelse over hvordan den ønsker

at det her skal udvikle sig det synes jeg er rigtig godt og det tror jeg er med til at

netop for den enkelte kommune

er vigtigt for os er jo selvfølgelig at de her yderområder

ja vi havde ønsket at der var flere kommuner der kunne nogle flere ting

jeg tror på det kommunale selvstyre jeg tror på at

ønsker at gøre brug af det her så bruger de det eller også bruger de det ikke

dohrmann siger at der skal vækst til ja men vi har valgt kommunalpolitikere som har lavet langsigtede planer for hvilke fire landsbyer ud af ti

fordi man vil understøtte butikkerne i de fire landsbyer og man vil understøtte skolerne i de landsbyer

tilflytningen og de nye huse bliver spredt på alle

skudt en hvid pil efter den planlægning man egentlig ville have

naturklagenævnet vil herre jørn dohrmann forklare mig hvilken rolle naturklagenævnet skal have fremover i forhold til landzonetilladelse og i forhold til kystnærhedszoner hvilke forhold skal naturklagenævnet have har de den samme objektive kompetence og indsigt og handlemulighed fremover i forhold til det de har

dohrmann måske lige kunne svare mig på er om han tror at der vil

jeg tror at folk vil klage hvis de føler at de bliver uretfærdigt

at naturklagenævnet finder ud af

noget vækst også ved landsbyerne

at her skal kommunerne så give en tilladelse til

det skal de gøre det er ikke en fortolkningssag der

tidsrøvere ud af systemet og det kan også være med til at give vækst derude det er netop hvor den lokale kommunalbestyrelse gerne vil have væksten at

væksten i stedet for at de bare får at

at det tydeligt fremgår af det her lovforslag at kommunernes mulighed for at planlægge bliver reduceret fordi man lige præcis ikke i en kommune kan beslutte sig til at væksten skal være i fire ud af ti landsbyer men at man får pligt til at give borgerne ret til at bosætte sig

giver det ikke plads til tolkning det der har været problemet mange gange er jo at kommunerne kunne tolke det på den ene måde og naturklagenævnet kunne

det skal være sådan og nogle andre synes noget andet den tolkningsmulighed synes jeg bliver ligesom reduceret

det bliver mere klart hvad det er kommunen skal gøre

når kommunen får at vide at de skal gøre de her ting vil

skal det også være et ja i de her områder hvor

tolket på en anden måde det er bare min opfattelse af det jeg tror det bliver mere håndterligt

lettere at opnå tilladelse til at få en udvidelse af de mindre erhvervsvirksomheder som vil være med til at skabe væksten ude i kommunerne

herre dohrmann afskaffe planlægningen

man vil sikre at der er plads

at der kan bo flere mennesker han vil fjerne kommunernes mulighed for at tage stilling til hvor erhverv skal udvikle sig alt det vil han overlade fuldstændig til de frie markedskræfter

så er vi nemlig dejligt fri for at der kan opstå fortolkningsstrid det har herre jørn dohrmann jo ret i så opstår der ikke fortolkningsstrid men hvordan kan det være at styrke kommunernes mulighed for selv at bestemme deres udvikling det kan

beslutte sig for om de synes at her skal der være et erhvervsområde at her skal der være et boligområde det kan de jo beslutte eller de kan lade være med at planlægge for det så den rettighed rører vi overhovedet ikke ved det er bare ved nogle af de

for eksempel noget mindre boligbyggeri

man kommer i den situation hvor man siger her er der en masse ønsker fra

kan lade sig gøre hvis det er kommunen er imod det så jeg tror det skal være et samspil imellem kommunerne og borgerne netop for at skabe den vækst for at skabe den lokale forankring

erhvervsområder som jo koster mange penge fordi kommunerne

vi giver nogle muligheder eller regeringen giver

regeringens ændring af planloven sigter på at gennemføre en række initiativer som angiveligt skulle tilgodese det overordnede formål at sikre bedre muligheder for lokal udvikling af yderområderne

og viser vilje til at bidrage til at sikre deres fremtid det mål kan vi som sådan godt tilslutte os i sf men det forekommer mig at lige så præcist som man er i stand til at identificere den her problemstilling lige så upræcis er man når der hives løsningsforslag op

man tilsigter planlægning ikke mindst når det gælder beskyttelse af danmarks natur og miljø men det kræver netop solid analyse og politisk prioritering

man sige at den solide analyse er til at overse

planlægningen og prioriteringen retter sig efter helt andre kriterier og giver helt andre problemer

ligger til grund for den definition af yderområder som bliver anvendt i forslaget den forekommer at ganske tilfældig og ikke i overensstemmelse med den

der savnes en mere substantiel begrundelse for de foreslåede ændringer

styrke kommunerne i yderområderne og deres mulighed for at planlægge langsigtet for lokalsamfundets udvikling at man fratager dem planlægningsmuligheder

i stigende grad i kystnærhedszonen skal kunne løse yderområdernes grundlæggende problemer med andre

mangler der simpelt hen en samfundsmæssig analyse som både fagligt og sagligt underbygger det forslag som regeringen har fremsat lad mig hive fire

centrale ting frem for det første det her med at det skal være lettere at få tilladelse til at opføre boliger i landzonen sagen er jo at der er en temmelig begrundet mistanke om at konsekvenserne af det forslag vil være at der bliver tomme bymidter at der bliver mindre åbent land

at landområderne og landsbyerne nedlægges yderligere

og at kommunerne får sværere ved at levere en bæredygtig

det nu er det andet som jeg vil hive frem er det med de lempeligere regler for planlægning i kystnærhedszonen

jo sådan at en kommune nu med begrundelse i positive lokaløkonomiske konsekvenser skal planlægge for

i afstanden mellem tre hundrede m og tre tusind m fra kysten på baggrund af en særlig plantilladelse fra miljøministeren

selv om der ikke er nogen funktionel begrundelse for den valgte beliggenhed det vil være et grimmere landskab og det vil være et tab af natur den tredje ting er omkring mindre erhvervsvirksomheders muligheder for lettere at opnå tilladelse til at udvide når virksomheden er etableret i en nedlagt landbrugsbygning der er risikoen jo den at der vil komme til at ligge erhvervsvirksomheder uden for de planlagte erhvervsområder med dertilhørende øget trafik indskrænkning af åbne landzoner og igen

gå fuldstændig på tværs af den måde som man kommunalt forsøger at planlægge den lokale udvikling på endelig for det fjerde

er helt sikkert er at den foreslåede lovændring i tilgodese mindre og mellemstore byers konkurrenceevne i forhold til landets største byer men når man kigger på høringssvarene

man kunne se at når det gælder yderområderne

kan tillades nye store udvalgsvarebutikker eller nye store dagligvarebutikker

de sidste udvalgsvarebutikker i de mindre provinsbyer

man vil ændre på de nuværende detailhandelsbestemmelser

skal man give redskaber til kommunerne frem for at fratage dem redskaber for at summere

en nødvendig håndsrækning til yderområderne i danmark som bygger på en egentlig analyse af hvad det er der skal fremme løsningerne på de udfordringer som yderområderne står med men hvad værre er

men snarere på et ideologisk ridt der skal afsluttes inden regeringen muligvis mister flertallet ved næste valg men er det meningen at naturen og miljøet og lokalsamfundet skal betale for det hvis ikke det

støtte vi vil gerne

udfordringen for yderområderne er alt for alvorlig til at skulle spises af med noget politisk makværk og for det andet fordi det demokratisk set er et misfoster og for det tredje fordi det faktisk går ud over den natur

ganske stor forskel på udviklingen af de forskellige områder af landet

er det vigtigt at der er god balance i udviklingen af et samfund

stigende tendens til at udviklingen sker hurtigst i nærheden af de større bysamfund

der er mange kvaliteter i at bo i de lidt tyndere befolkede områder men det er dog af afgørende betydning at der også i disse områder skabes muligheder for vækst og dermed arbejdspladser og bosætning

det hilses derfor velkomment at den planlov som mange steder har været opfattet som en snærende hindring for at skabe denne vækst med dette lovforslag står foran en revision generelt men i særdeleshed for ni og tyve kommuner og femten øer

forslaget lægger op til at den hidtidige stramme fortolkning af kystnærhedszonen blødes op og erstattes af lempeligere regler i den forbindelse er det det dog af afgørende betydning at landskabelige og

naturmæssige værdier ikke forringes og jeg hilser det velkomment at man nu fremadrettet vil arbejde på at få defineret hvad det er for en natur vi ønsker hvor vi vil have den og hvordan vi opnår det

lempes muligheden for at erhverv der er etableret i eksisterende landbrugsbygninger kan udvikles

kan etableres mulighed for beskæftigelse i den forbindelse er der grund til at hæfte sig ved at landskabelige værdier fortsat skal respekteres og skånes så disse virksomheder ikke kommer til at skæmme naturen

ifølge lovforslaget åbnes der op for

opfattelse er det væsentligt at der med denne åbning lægges op til at aktive landsbyer styrkes så mennesker i større omfang får mulighed for at bosætte sig i rolige naturnære miljøer med de positive følger det kan have for familiers trivsel og børns opvækst

i det oprindelige lovforslag var der lagt op til lempelser i dagligvarehandelen jeg er tilfreds med at disse lempelser nu drøftes

et detailhandelsforum så de berørte parter kan komme til orde

de mange interesser der er i netop dette tema kan tilgodeses

endvidere er det afgørende at adgangen til at etablere udvalgsvarebutikker lempes

den måde kan skabes mulighed for et bredere vareudbud ikke bare i større byer men også i en vis udstrækning i byer

vil være med til at sikre yderligere aktivitet i hele landet det er nødvendigt hvis danmark skal være i balance og derfor støtter det konservative folkeparti lovforslaget

en rigtig pæn indpakning i cellofan

vil herre tage leegaard forklare over for mig

ordføreren bygger sin fornemmelse sin antagelse sin viden sin sikkerhed

altså hvilke data og hvilke analyser er det regeringen har lagt til grund

eller er sikker på at det her giver vækst jeg vil også gerne stille herre tage leegaard et andet spørgsmål

kan herre tage leegaard forklare mig hvorfor det konservative folkeparti måske ikke har syntes at den samlede detailhandel skulle lægges ud til en vurdering i detailhandelsforum

at få løsnet de bånd der har været

der har fra mange kommuner været ønske om at man kunne lave noget mere i nedlagte landbrug

mange kommuner været ønske om at man

komme til at bygge noget mere

at rette op på vi vil samtidig også gerne sikre at der bliver taget hensyn til landskabet det tror jeg også vi kan gøre på en god og fornuftig måde så begge dele tilgodeses så jeg er sikker på at de

kommuner som som har ønsket det her også har en god fornemmelse af at det

lempelser hvad angår

udvalgsvarebutikker rundtomkring i landet

også at vi tilgodeser med dette lovforslag

jeg vil gerne spørge herre tage

høringsnotatet med så jeg kan citere men jeg går ud fra at herre tage leegaard har bidt mærke i den lidt

se sammenhænge eller eller genkende den retorik regeringen har med at planloven er en voldsom barriere for udviklingen i udkantsområderne vil herre tage leegaard bekræfte eller afkræfte at kommunernes landsforening samlet set ikke synes at planloven er en barriere for udviklingen i landdistrikterne

rød side af det politiske landskab

basere sin politik på viden og saglighed og derfor vil jeg spørge herre tage leegaard om en enkelt ting som jeg har svært ved at forstå det er en sag som har en nordjysk dimension så derfor ved vi begge to hvad for nogle områder vi snakker om

at rebild kommune er blevet til et udkantsområde den ligger umiddelbart syd for aalborg og den største by skørping kan man komme til aalborg både via motorvej og med tog

hvordan er det endt med at blive udkant det forstår jeg simpelt hen ikke

har de samme udfordringer som for eksempel vesthimmerlands kommune har og derfor skal have de samme undtagelser så hvis det virkelig var sådan at det her var en målrettet indsats for at hjælpe udkantsområdet

været otte og tyve eller en og tredive kommuner skal jeg ikke

der har man besluttet sig til at hvis nogle kommuner ligger sådan uden for det østjyske

bybånd og hovedstaden så er det udkant dermed har man

en kommune som ligger sytten minutters transporttid fra aalborg til udkant og det er vi ikke ret glade for i aalborg skulle

ligger på tyndt befolkede områder og at det er derfor

hvor højt kvalificeret den er i forhold til

må komme an på en vurdering og som jeg også sagde

er ligesom mange af de andre kommuner et tyndt befolket område og derfor synes man også at der er grund til at tage

skal jeg lige vide hvad det er min forgænger har lovet

inden for ganske kort tid i det konservative

læse et høringssvar op fra landdistrikternes fællesråd som jo

nogle af dem der ved allermest om hvad konsekvenser det her lovforslag får de siger men omkring detailhandelsbestemmelserne frygter

lovforslaget vil forringe grundlaget for eksisterende detailhandel i yderområderne og dermed samtidig forringe muligheden for at fastholde detailhandel med vigtige servicefunktioner for lokalsamfundene og landsbyerne

det jo fordi først blev lukkeloven afskaffet og derefter yderligere liberaliseringer

er de konservative blevet liberale

da vi tog fat om lukkeloven

man også når man kommer hjem fra arbejde kan handle i yderområder i stedet for at

bare være ét argument for at man kunne forlænge åbningstiden

netop detailhandelsdelen er taget ud af lovforslaget og lagt over i et detailhandelsforum

så man kan få en god og en ordentlig snak om hvad der er op og hvad

jeg er også ret sikker på at det også der vil være

bruge sund fornuft og sige hvordan hvordan vi gør

det bedre at leve i landdistrikterne det kan godt være at at nytænkning også vil være på sin plads der

man giver byer med over fyrretusind indbyggere de samme muligheder som

skal vi ikke tage den sidste del der vedrører detailhandelen ud og så få en samlet vurdering af det hele

får når netop dem det vedrører siger

udvalgsbutikker jeg tror det er der skoen trykker

er meget villig til at kigge på om om vi skal sige tredivetusind eller femogtredivetusind i stedet for fyrretusind

det

ordfører sagde at det høringssvar der lå fra kommunernes landsforening kunne han ikke

man en socialdemokratisk formand og i øvrigt kom en del af bestyrelsesmedlemmerne fra større byer jeg skal bare spørge om det sådan generelt

de høringssvar der ligger fra kommunernes landsforening at dem ønsker man nu ikke længere at lytte til af den simple grund at man her har en socialdemokratisk formand og at

kommer de forkerte steder fra

med det forhold at man havde en socialdemokratisk formand i kommunernes landsforening og så kunne man ikke i denne sammenhæng fæste lid til høringssvaret det er jo dog en interessant nyskabelse

er nogle stykker i bestyrelsen eventuelt de konservative medlemmer af bestyrelsen som afgiver fælles høringssvar når man giver høringssvar til lovforslagene som vil undre sig en smule over den tilgang

den der lidt underlige definition af hvornår noget er yderområder eller hvad man kalder det i den her forbindelse

går kender godt hvis man stiller sig midt på sallingsundbroen midt på vil det være sådan at når man står og kigger over til mors og på kysten derovre

der nogle ting der vil kunne lade sig gøre derovre fremadrettet men når man kigger over på sallingsiden

de samme ting ikke lade sig gøre der uanset hvad man så mener om forslaget her synes herre tage leegaard så ikke at det et eller andet sted planlægningsmæssigt og administrativt er sådan lidt

sallingsund kommune eller skive kommune

vil vi da positivt være med til at kigge på om der skal foretages lempelser der også

at man er ekstra kritisk når tyngden i kommunernes

forventer at teknikken virker igen så hvis vi nu prøver engang

til at planlægge det gælder

hvilke landsbyer i kommunen det er man ønsker at opprioritere og sætte fokus

at bymidten ikke lider på bekostning af de nye muligheder der nu kommer

man siger til kommunerne

intentioner om at sige her er nogle særligt aktive byer dem vil vi gerne fremme og her er nogle der måske er knap så aktive dem vil vi måske fremme knap så meget jeg synes

man fra kommunal side kan disponere mere over det åbne land man kan med det her forslag få mere erhvervsudvikling i det åbne land og dermed mere dynamik i sin kommune mere bosætning

tyndt befolkede lidt svagt udviklede kommuner med det her forslag

at foretage et skøn i den konkrete sag og dermed fratager man kommunen

den pågældende landsby man ønsker at udvikle i landzonen omkring

valg man foretager så så hvis det er sådan at de ikke taler imod så skal man give tilladelse

øge råderetten at sige at der nu er større mulighed for at lave noget i det åbne land

som ordfører

det radikale venstre afviser det lovforslag som ligger her fra regeringen vi gør det fordi man på en række områder sætter nogle meget væsentlige planlægningsmæssige principper ud af kraft og vi gør det fordi man

lægger op til et

som ikke klæder dansk lovgivning det er de to hovedgrunde når det ikke er lykkedes at tale sig til rette om et eller andet som vi måske i

kreds af partier kunne blive enige om på det her felt så

miljøministeren meget bastant stillede

overhovedet ikke kunne forhandles

et af de ultimative krav vi blev mødt med af miljøministeren

at den der definition der ender ud med at det er ni og tyve kommuner der får nogle særlige planlægningsmæssige

den konservative ordfører stå her i sin ordførertale at

en række af de her sager så jeg vil egentlig

altså gælder det ultimatum vi

de kunne jo i øvrigt

afsæt i det forslag som også herre flemming møller mortensen kom med

kunne eventuelt suppleres med at at en række af de borgmestre og andre som

mulighed for at fremføre deres synspunkter

at regeringspartierne v k og o og jeg kalder dem regeringspartierne for herre jørn dohrmann talte

størstedelen af omverdenen har en anden opfattelse af hvad det betyder herunder mange af de involverede rundtomkring som advarer mod

med radikale øjne er der grund til at advare mod lovforslaget

gerne blive klogere gennem det forhold at vi laver en meget grundig afdækning i det videre arbejde

nuværende tidspunkt må vi afvise forslaget

planlovgivning det ene er at man sætter det kommunale skøn ud af kraft i en række tilfælde og ændrer et kan til skal det andet er at man laver den her definition der når frem til ni og tyve kommuner som har nogle helt særlige forhold

at svække beskyttelsen af vores mest værdifulde kystområder og dermed sætte

vores landskabelige værdier på spil

meget meget problematiske forhold

fra en række indsigeres side i forhold til forslaget

medføre at man forslummer landsbyerne og gør vanskelighederne for landsbyerne endnu større end de er i dag ja så må man sige at

advarslerne i hvert fald er så tydelige på en række områder at det bedste man kunne gøre fra regeringspartiernes side

også vidste hvad man gjorde for som vi ser det nu

alle de advarsler som er undervejs medmindre

sige at så afviser vi altså forslaget og vi tilhører også dem der helt entydigt vil sige at en række af de centrale elementer

og den argumentation der er for det fra vko’s side ikke er uden en vis form for tiltrækning altså det der med at man er nået frem til hvad man tror virker

urokkeligt fast på det uanset hvad der fremføres af saglig kritik og uanset hvad

indholdsmæssige

lige er det vko ønsker at blive identificeret med og jeg kan advare imod det selv om det lyder charmerende

er det fyldt med risiko fordi man faktisk hvis man ikke lytter til argumenter risikerer at komme galt af sted problemet med det her er jo at i stedet for at analysere sig frem til hvad det er for nogle udfordringer de står over for i de såkaldte udkantsområder med at skaffe arbejdspladser med at sikre at vi fremover kan have en fødevareproduktion som er i balance med naturen og som er fokuseret på at skabe arbejdspladser i det lokalområde hvor fødevarerne grundlæggende produceres

de dele af danmark også kan få en central placering i den industrielle udvikling som skal ske fremover blandt andet som et led i

at sikre at der er de nødvendige

af det der virkelig kunne virke som man ønsker

så kan man jo sige jamen lad os da så tage lovforslaget og se på om der ikke kunne være noget i det lovforslag som man

gerne sige noget pænt om det man har fjernet altså det var da klogt at man tog detailhandelen ud

vi da helt fuldstændig sikre på at vedtagelse af det man oprindelig havde foreslået ville smadre butiksstrukturen i de små byer og i udkantsområderne fuldstændig så det var da godt man trak det ud men lad os alligevel tage det

definition af udkantsområder

ja jeg må jo indrømme at jeg er forbløffet over at den kommune i nordjylland som har haft den største vækst den største vækst i de sidste

defineres som en udkantskommune som har særlige behov for hjælp og assistance det synes jeg er mærkeligt og lidt ubegribeligt så har man det med at man vil

kommunerne bedre mulighed for at træffe beslutninger og planlægge

man så ved at fjerne deres mulighed for at planlægge

er andre landsbyer hvor der ikke sker nogen udvikling

afhænger udviklingen i de her landsbyer af hvor der er nogle der vil sælge noget jord man kan bygge et hus på og hvor der er en pæn udsigt som man gerne

det bliver det der bliver afgørende fremover ikke en planlægning konsekvensen bliver at

serviceniveau i nogle af landsbyerne erstattes

for at gøre det i én eneste landsby

smadre det liv der foregår

være at hvis alle får ret til

er sandsynligheden for at man kan afsætte de boliger som i dag er inde i landsbyerne og i forvejen står tomme blevet endnu mindre

altså se en yderligere låsby svendsen udvikling i landsbyerne medmindre man får husene revet nederst så får man sådan nogle hullede landsbyer

huse udeomkring umiddelbart virker det ikke fornuftigt og

kommune der vil være med til det frivilligt så siger man

fremover at kommunerne kan beslutte sig til at industri og erhverv skal være i

der skal være frie muligheder for at det kan være overalt

udvide nogle arbejdspladser som ligger ude i landområderne hvis det i øvrigt passer ind i en fornuftig planlægning men nu siger man i stedet for nej

for at infrastrukturen er i orden og det er nemlig rigtigt

får virkelig brug for at bygge veje forstærke broer

mulighed for at placere virksomheder overalt man synes det er meget vigtigt at skaffe plads

de kystnære områder man skulle tro at der ikke var nogen udvidelsesmuligheder mere at alt var brugt op

langt de fleste af de projekter man fabler om at man gerne vil igangsætte og som er miljømæssigt forsvarlige ville kunne gennemføres med den nuværende lovgivning

ikke brug for det så man ødelægger altså natur og miljø

man skaber ikke en eneste arbejdsplads i udkantsdanmark og man skaber ikke et eneste bedre tilbud til de mennesker der bor derude det er faktisk ret godt gået at lave noget der er så ringe

og også hører reaktionen fra dem

det stik modsatte i landdistrikterne siger man i lukker vores butikker i ødelægger vores mulighed for turisme alle de ting vi skal

i mit spørgsmål før til den konservative ordfører

den her liberalisering sker efter at man har afskaffet lukkeloven og derfor får den

endnu værre konsekvenser for detailhandelen i yderområderne

høring i detailhandelsudvalget men i forhold til udvalgsbutikkerne vil det her betyde

chance for at konkurrere

sikre at der er den balance man gør det modsatte

en første behandling er jo en principiel diskussion

og udvikling i landdistrikterne

skal det også ses i sammenhæng med mange andre initiativer

seks hundrede elever skulle lukkes vi har set statsministerens

en undersøgelse der viser at det vil lukke otte hundrede detailbutikker den største udfordring lige nu i forhold til landdistrikterne er

nuværende regering godt støttet af dansk folkeparti den

største udfordring i landdistrikterne

stige hvis man lukker skolerne hvis man lukker butikkerne hvis

ikke er lige adgang til sundhed og velfærd

og jeg er nødt til at sige til ministeren

løser problemer med det her eller for den

skyld med at lave større skilte ved gårdbutikkerne eller lade femten årige køre på knallert

planlægge rigtigt og bruge det her instrument som planloven jo faktisk er

skabe vækst rigtigt men man gør det ikke ved nye centraliseringer og nye liberaliseringer det har

mellem alle partier indledningsvis i forhold til den her lov jeg synes egentlig vi

skulle i et detailhandelsforum og vurderes der så vi kunne se de samlede konsekvenser af det når nu dem der skal have glæde af de her regler siger

der var en forståelse af

jeg synes det samarbejdende folkestyre også må træde i kraft her og jeg vil appellere til at ministeren indkalder partierne igen så vi kan få den konsensus omkring planloven

makværk for at sige det rent ud vi havde faktisk en rigtig god planlov

en bred del af folketinget og som havde et princip om at der

nu går man så ind med nye liberaliseringer nye centraliseringer under påskud af at man

der skulle have gavn af den her vækst og udvikling siger

at vi lige vender den en gang til i udvalgsarbejdet og så

per ørum jørgensen om at bytte plads med

meget uenig med herre jens kirk jeg mener

i detailhandelen men

detailhandelens reaktion efter at man afskaffede lukkeloven for nu at holde fast i det tog tog de faktisk rigtig pænt imod det

kom med nye liberaliseringer umiddelbart efter

købet også taler om hypermarkeder som mange undersøgelser viser vil lukke otte hundrede detailhandlere det er jo et frontalangreb mod den danske detailhandel vi ser generelt

nødt til også at foreholde herre jens kirk hvad for

rammer ikke kun holstebro men derimod igen igen hele det nordvestjyske storområde det siger holstebros borgmester

lad mig også her starte med at sige tak til ordførerne her kan man vel med rette kalde det en blandet landhandel for

har bestemt været kritiske røster og hænderne flyver op allerede nu så jeg glæder mig også til debatten jeg er

man ikke deler regeringens syn på

gøre noget nu og her gøre noget aktivt

den svære situation som yderområderne står i i dag i danmark i regeringen har vi i hvert fald stort fokus på den svære situation vi har fokus på at give kommunerne i yderområderne nogle særlige muligheder som kan hjælpe dem til at få vendt en ofte negativ udvikling til en positiv udvikling regeringens fokus

kom i september sidste år til udtryk i det udspil som vi kom med og

danmark i balance i en global verden

lancerede vi en række initiativer

så en ændring af planloven som lokalt skal give flere muligheder på planområdet

bedre vilkår for erhvervslivet der hvor væksten i dag er gået i stå og det er det initiativ som nu er konkretiseret i det

til en ændring af planloven som vi behandler i

forslag som jeg naturligvis har indkaldt til forhandlinger

og jeg erkender ærligt at der var jeg meget fast i mælet og sagde jeg har ikke til sinds at lave lange gruppearbejder i forhold til om det er ni og tyve kommuner der skal have den her mulighed eller en og tredive eller hele landet

beror på regeringens udspil om danmark i bedre balance og de ni og tyve kommuner er blevet til efter en vurdering

fyrre procent af indbyggerne

giver en linje hvor man så kan stå på broen og se på én kommune som har fået mulighederne

en anden som ikke har fået det det er det der ligger i prioriteringen og fokuseringen i forhold til hvilke kriterier der skal til for at vi har noget vi kan karakterisere som yderområder hvor en stor del af befolkningen bor uden for byerne

andre kommuner hvor større dele af befolkningen er koncentreret omkring større byer så har der også været kritik af

jeg må da sige som flere heldigvis også har været inde på at hele kernen i det her lovforslag

er blevet til i tæt samarbejde med seksten kommuner seksten kommuner som ligger uden for de danske vækstcentre og de kommuner har spillet ind med hvilke barrierer de ser i planloven for deres egen udvikling og de her indspil

fokus som handler om at give kommunerne bedre mulighed for at kunne tilbyde attraktive boliger og gode forhold

virksomhederne på landet det handler helt grundlæggende om at give muligheden for at tiltrække mere liv og give kommunerne i yderområderne mulighed for at tilbyde noget som man ikke kan tilbyde andre steder derfor

og derfor en fokusering på ni og tyve kommuner så kommunerne i yderområderne

får altså med det her lovforslag helt konkret bedre mulighed for at give landzonetilladelse til nye boliger i tilknytning til eksisterende landsbyer de får samtidig mulighed for at

en konkret planlægningstilladelse til at planlægge for byudvikling inden for kystnærhedszonen

og selvfølgelig ikke strandbeskyttelseslinjen de første tre hundrede

helligt område og det arvesølv er kommunerne i høj grad også

handler altså om tilladelsen inden for kystnærhedszonen som går fra de tre hundrede

skal være med til at sikre at planlægningen både fremmer væksten og også bevarer naturen

jo selvfølgelig ikke betyde at vi vælger naturen fra respekten for naturen for miljøet og for landskabet skal bestå ganske som i dag lovforslaget indeholder så også nogle ændringer i planlovens detailhandelsbestemmelser

mere ligelige konkurrencevilkår det handler om bedre muligheder for at planlægge

at flytte eksisterende store butikker der ellers ville være i vejen for en fornyelse af en bymidte samtidig

fortsætter drøftelsen af en række af de forslag som fandtes i høringsudgaven i det her detailhandelsforum som er nedsat

eksisterende virksomheder som er etableret i tidligere landbrugsbygninger og det er jo altså en forbedring som kommer til at gælde for alle kommuner uden for hovedstadsområdet

kan kommunerne nemlig fastholde vækstvirksomhederne og sikre arbejdspladser i landdistrikterne i hele landet både under lovforslagets høringsperiode og

i den efterfølgende debat med ordførerne

har der været rejst spørgsmål om hvilke konsekvenser det så

er udtryk for at vi ønsker en lempelse men med mulighed for at kommunerne kan stille særlige krav om for eksempel afskærmende beplantning eller bygningernes udseende omvendt

kommunerne kan altså stadig væk give afslag når der er væsentlige hensyn som taler afgørende imod

den her ændring af planloven også trækker linjer til den mediepolitiske aftale mellem regeringen og dansk folkeparti fra maj to tusind og ti fordi lovforslaget fjerner kommunernes mulighed for at man i lokalplanen kan stille krav om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg og det vil betyde at den enkelte får mulighed for frit at vælge sin egen leverandør af tv og radioprogrammer så lad mig runde af her inden vi skal til debatten

et godt stykke hen mod virkeliggørelsen af udspillet om et danmark i bedre balance udspillet er også bragt nærmere sin virkeliggørelse ved udgivelsen af eksempelsamlingen om planlægningen i kystnærhedszonen

også ved nedsættelsen af hele dialogforum om turisme så dermed er vi kommet et lille skridt tættere på visionen om et danmark som ikke knækker over altså et danmark hvor vi ikke accepterer at vækst skal være forbeholdt særlige områder

er vejen til at give kommunerne i yderområderne mere plads til initiativ og vækst uden at gå på kompromis med deres særlige naturkvaliteter så med disse ord vil jeg lægge op til en spændende debat her og i øvrigt også en god videre behandling af lovforslaget

at man spørger fra sin plads herre flemming møller mortensen kort bemærkning

at have en fornemmelse af om man magter opgaven jeg må blot sige

mennesker der bor derude i danmark

samme udfordring vi skal skabe noget udvikling derude

infrastruktur

og lad os gå sammen om det med noget langsigtet

jeg vil gerne fæstne mig ved en ting og det er at ministeren

skal have det ganske som i dag

være den samme fremover som den er i dag vil natur og

bygge på det samme grundlag den samme praksis den samme objektivitet fremover når der er givet landzonetilladelser og der bliver klaget i

man alligevel godt kan lide visse elementer af det men man kan ikke rigtig lide

plukke lidt og sætte kryds ved lidt for der

det lyder for mig som om man måske er enig i at det godt kan give mening at have en differentieret planlægning men

vil man ikke lige være med til at lave den her differentierede planlægning nu det

undrer mig noget i forhold til diskussionen om hvad der kommer til at ske med natur natur

eksistere selv om vi nu går ind og siger at

nogle diskussioner om at man skal give en planlægningstilladelse

ja det vil der men jeg vil citere fra lovforslaget

af kommunalbestyrelsens skøn skulle tages hensyn til

nødt til at forklare mig i dag hvad der ligger

frem og siger naturen skal have det ganske som den har i dag er der den samme objektivitet forsøger man at

ministeren er overhovedet ikke i tvivl om hvor socialdemokraternes vægtning har været i forhold til planloven

sikker på at de tre forhandlingsmøder vi havde

et tydeligt billede af hvor ministeren skulle flytte sig og ikke stå ultimativt hvis vi skulle have lavet et bredt forlig ministeren har ikke ønsket det

er et valgoplæg og det kommer til at gå ud over

vil give den fleksibilitet og de muligheder til udkantsdanmark

eksistere i de pågældende kommuner

man har mulighederne for at få mere liv i området

med kommunerne på baggrund af tilbagemeldinger for hvad er det egentlig der skal til

slagter som har etableret sig i en nedlagt landbrugsejendom som

i et landområde nu mulighed for at udvide

ved at komme lidt gang i butikken hvis han skal udvide bare med en anelse over fem hundrede

hele balladen ind til et industriområde det en rimelig stor omkostning for

ikke er afgørende ting der taler imod naturhensynene at han nu kan udvide

der er dispensationsmuligheder inden for den eksisterende lovgivning

i de enkelttilfælde hvor der er rigtig gode begrundelser herfor

ikke miljøministeren alligevel med sit gode hjerte

oppositionspartierne og kristendemokraterne siger i dag også i lyset af

det her lovforslag som vi alligevel skal have lavet om på under udvalgsarbejdet

man fik lavet noget som man bredt mente virkede

del af partierne herinde også har den opfattelse

tre lovbehandlinger og jeg jeg står her i dag ved førstebehandlingen fordi jeg er klar med et lovforslag som jeg mener

forberedelserne til det her lovforslag har jeg haft lange og mange drøftelser med samtlige partier vi har haft tre forhandlingsmøder og det blev jo meget tydeligt undervejs i forhandlingsmøderne at vi ikke kunne blive enige idet jeg var meget meget fast hvad angår diskussionen om at lave noget der er målrettet specifikt til kommuner som må betegnes

det er det jeg kunne se vi simpelt hen ikke

det giver mening at lave nogle muligheder for visse typer af kommuner

et ultimatum fra miljøministerens side det jeg egentlig spørger til

åbne lidt op for den meget fastlåste situation som vi synes vi har oplevet hele vejen igennem i forhold til de her ting

er meget fast på det her kunne man forestille sig blev løsnet en lille smule op på det eller er der en aftale med dansk folkeparti og liberal alliance som er fuldstændig urokkelig sådan lød det jo ikke på den konservative ordfører

planlovsændringer i det her land som har så vidtrækkende karakter med tilslutning fra liberal alliance uden at de er til stede således at man kan stille dem til regnskab for det de laver

stadig væk at vi er kommet med et rigtig godt lovforslag her et lovforslag som målrettet giver nogle muligheder for en række kommuner i danmark og som handler om vækstmuligheder når vi taler udkantsområder samtidig er der også en række initiativer som gælder samtlige kommuner så alt i alt er der altså tale om en rigtig god

jeg konstaterer bare at den er der ikke fuldstændig opbakning til

er mindst halvfems mandater bag den som kan bakke op om det

det er altså en pakke der rummer masser af muligheder muligheder som er blevet efterspurgt af kommunerne gennem

tiden til igen og igen

skulle have en lang diskussion om det skal være det ene eller det skal være det andet

gennemarbejdet det er noget hele regeringen selvfølgelig står bag

dansk folkeparti og med støtte fra liberal alliance

det her handler om at gøre noget for de yderzoner

fra oppositionen der har været på talerstolen

vi er enige om at der er nogle udfordringer men

er hele essensen i det her der er blevet identificeret en problemstilling men redskaberne findes i den forkerte kasse lad mig bare tage endnu et eksempel i rækken af dem der har været når det gælder det her med opførelse af nybyggeri i landzone

siger kommunernes landsforening at man risikerer med det her forslag når man lemper mulighederne for det og gør det nemmere

det samme gælder når vi taler om det her med

at der er et stort problem i løser ikke de problemer i stiller op og siger at i gerne vil løse i forværrer rent faktisk problemerne med den her lempelse af reglerne

se nu var der lidt sådan en diskussion af hvad der egentlig står i i

kl skal jo rumme svarene fra samtlige otte og halvfems kommuner det skal man ikke glemme

har været en forudgående dialog med en række kommuner om de her ting og de er også helt generelt positive over for grundtanken i det her forslag så jeg er ikke enig i at det her ikke giver mulighederne om det decideret løser problemer i udkantskommunerne er der ingen af os der kan stå og kloge sig på lige nu og her

det her er mulighederne det her er værktøjerne i værktøjskassen til at man netop kan skabe mere liv få skabt mere vækst i de områder

vil gøre noget for rent faktisk siger at det

stiller med i det her forslag

har ikke brug for at få lempet reglerne for at bygge nyt i landzone for vi er bekymret for vores bykerne vi er også bekymret for den måde som vores detailhandelsudvikling

er på og vi er bekymret som kommune for at vi ikke selv har redskaberne til at prioritere hvilke landsbyer det er vi gerne vil

synes jeg debatten går i retning af at fordi vi nu går ind og siger at man skal give den her landzonetilladelse så bliver der skabt et billede af

ikke længere får mulighed for at afvise noget som helst og det vil jeg

kommunerne vil jo fortsat have ret til at afvise en ansøgning for eksempel hvis placeringen af boligen strider imod kommunens planlægning for udvikling af bymiljøer eller for udvikling af tilstødende landbrugserhverv så det betyder altså ingen begrænsninger i kommunernes planlægningskompetence efter planloven det synes jeg

at det er det det kommer til at betyde så jeg er ikke enig i de kritikpunkter og det er derfor det er vigtigt at få præciseret præciseret hvad det er

bekendt med haft tradition for at

på kryds og og tværs af partiskel jeg hører både venstres ordfører

ordfører åbne op for at man i forbindelse med udvalgsarbejdet kan kigge på nogle af de her elementer

ikke hørt nogen rose det her forslag hvis bare

og så se om ikke vi kan finde hinanden jeg synes det er vigtigt at bevare den tradition for at vi har brede flertal

masser af gode elementer i det her og jeg er ikke enig i

ude i landet af den her pakke snarere tværtimod læg mærke til hvad det så er for en type kritik der er der er blandt andet kritik fra nogle af de kommuner som ikke er med blandt de ni og tyve

af kommunens borgere

bor uden for bymæssig bebyggelse jamen det er jo et

definitionen i forhold til hvad vi karakteriserer som et udkantsområde det vi har brugt rigtig meget

burde vi ikke bruge rigtig lang tid på et langt tilbundsgående gruppearbejde om det her og der er det jeg siger det her har vi analyseret os frem til det giver mening at sige

hvor mere end fyrre procent altså bor uden for bymæssig bebyggelse

lytte til de konservatives og venstres ordførere som jo egentlig siger at man under udvalgsarbejdet

er ultimativ i forhold til at vi

er ikke et godt lovforslag heller ikke i forhold til dem man gerne vil gøre det godt for og derfor synes jeg det var fornuftigt at vi fik en konstruktiv dialog

den her førstebehandling men to ting vil jeg lige nævne specifikt

det er dels den fremstrakte hånd fra både kristendemokraterne ved

dels en blank afvisning fra s og sf med deciderede meldinger om at skulle der en dag

regeringsskifte som ikke giver venstre og konservative regeringsmagten så vil man

hen rulle de her vedtagelser tilbage

også bare stille og roligt konstaterer at der jo er en anden og en tredjebehandling

må man i udvalgsdiskussionen jo finde ud af om om der er ting man kan blive enige om jeg er bare meget meget klar i mælet når vi diskuterer noget der skal målrettes specifikt til nogle kommuner som altså må karakteriseres som værende udkantskommuner og dermed

jeg kan forstå at ministeren er meget glad for det her lovforslag det er et godt forslag som fokuserer på at give særlige muligheder for de kommuner der har brug for det synes ministeren ikke at det er mærkeligt at man så har lavet en opdeling af landets kommuner som gør at den kommune i nordjylland som har haft den største vækst de sidste fem år

stille til ministeren er er det sådan at en kommune hvis man vedtager det her lovforslag kan nægte tilladelse til at der bygges et hus lige uden for en landsby med henvisning til at der står tomme huse inde i landsbyen

det der er kernen i om kommunen kan lave noget planlægning som virker eller ikke

fast i hvad jeg startede med at sige at ja

et godt lovforslag godt lovforslag som giver muligheden til lige specifikt de her ni og tyve kommuner ud over alle de andre elementer som gives til en række andre kommuner men når vi taler kystnærhedszonen og når vi taler landsbyerne ja så taler vi altså om kommuner der er udvalgt efter et kriterie hvor man siger at mere end fyrre procent af kommunens borgere bor uden for bymæssig bebyggelse at det så viser sig at en af de kommuner i øvrigt har haft vækst det ændrer da ikke ved at der stadig væk er

dermed være præget af mindre bysamfund og dermed

har de muligheder som vi diskuterer i forhold til kystnærhedszonen og som vi også diskuterer i forhold til

blev der igen diskuteret hvad det nu er der kommer til at ske

giver mulighederne og skal give muligheden for landzonetilladelse der vil jeg bare sige at efter de gældende regler i planloven

kan kommunen jo give en landzonetilladelse hvis den konkret skønner at der er grundlag for det

en praksisændring for yderkommunerne

betyde at de ikke bare kan sige nej hvis der ikke er et væsentligt

rigtigt som ministeren siger at når man har valgt den definition af udkant

er så om man rammer det det var hensigten at ramme nemlig de dele af landet som har nogle særlige udfordringer fordi man ligesom kan sige at de regnes med til det vi så i mangel af bedre kalder udkantsdanmark det

ret præcist men lad det ligge i

om planlægningen det der er afgørende her

er jo om kommunerne får større frihed til at planlægge og sikre en udvikling som også sikrer at der sker noget i landdistrikterne

bare sige at hvis det er sådan at man ikke kan afvise at der sker en vækst udadtil i en landsby med henvisning til at vi

set foretrækker at der sker en forbedring

der prioriterer vi at der ikke skal ske en udvikling fordi den skal ske

da begrænset kommunernes mulighed for at sikre en fornuftig udvikling

at komme det endnu nærmere når vi har den her diskussion om skal bestemmelsen og landsbyerne

man har en populær blomstrende landsby en attraktiv landsby

der er liv og glade dage i landsbyen og nu vil man gerne bygge et hus lige i udkanten

komme uden for landsbyens rammer der er det vi siger at den planlægningstilladelse

være mulig nu man skal ikke bare

væsentlige hensyn til landskab til natur og til miljø som skulle tale afgørende imod

er det altså muligt for kommunen at sige nej såfremt den skønner at andre hensyn vejer tungere jeg vil bare sige at der skal kommunen altså allerede foretage en afvejning af de hensyn som netop er nævnt i de to bestemmelser så det vil ikke være

er kommunen som jo altså både før og efter vedtagelsen af det her lovforslag har plankompetencen

vi kan konstatere at mediemarkedet er under hastig forandring som følge af den teknologiske udvikling udvikling af nye medier øget sammensmeltning af medier udvikling af medievirksomheder med publicistisk indhold på flere medieplatforme aviser radio tv

der er ændringer i brugeradfærd samt skærpet national

konkurrence og der er øgede koncentrationstendenser derfor nedsatte jeg i november i fjor et lille hurtigtarbejdende udvalg

til opgave at udarbejde et grundlag for regeringens stillingtagen til den offentlige mediestøtte udvalget består ud over formanden af to forskere samt otte repræsentanter for de trykte og elektroniske medier udvalget skal afdække hvilke centrale parametre der bør indgå i overvejelserne om en eventuel justering af mediestøtten og samtidig undersøge mulige modeller for en fremtidig mediestøtte desuden skal der indgå analyser af modellernes fordele og ulemper set fra de forskellige parters side udvalget som mødtes første gang den ellevte januar to tusind og elleve kommer med sin rapport senest første oktober to tusind og elleve

således enig med forslagsstillerne i at der som følge af udviklingen på mediemarkedet bør ses på den offentlige mediestøtte

det hensigtsmæssigt at vi afventer udvalgets rapport

at mediestøtten i sin helhed kan anskues i et mere sammenhængende perspektiv før nye initiativer tages på dette område altså ikke stykvis og delt men helt jeg vil gerne sige at regeringen er villig til at medvirke til at afgive en udvalgsberetning da vi jo principielt ikke på forhånd er afvisende

intentioner jeg skal nævne at jeg er orienteret om at mediestøtteudvalget på det første møde ikke fandt anledning til en særlig fremskyndelse af en udvalgsdebat om støtte til

kronik af formanden for udvalget henning dyremose der blev bragt i berlingske tidende den syttende januar kronikken belyser baggrunden for den nødvendige drøftelse af mediestøtten i et fremadrettet perspektiv samtidig med at den skitserer de opgaver og udfordringer som udvalget skal løfte

får et godt grundlag for den videre politiske drøftelse det fremgår også af denne kronik at udvalget har besluttet at gennemføre arbejdet med stor åbenhed og har inviteret offentligheden til at indgå i debatten hvad jeg finder er væsentligt

ville man jo først kunne komme med lovforslag til efteråret hvor mediestøtteudvalget i forvejen har barslet derfor kan regeringen ikke

undre at kulturministeren kan gå op og sige at der er nedsat et udvalg

analysere det her jeg tror kulturministeren har rekord i nedsættelse af udvalg på kortest tid om alt

kunne optræde som som lidt vanskeligt i den politiske debat men jeg vil da også sige at jeg er helt tilfreds med at der er et udvalg som kigger på den langsigtede omlægning af

det kan vi også fuldt ud bakke op om fra socialdemokratisk side det vi bare påpeger og det som

bred politisk enighed om i hvert fald mellem mellem socialdemokraterne

men noget som man kunne gøre nu og her og som der faktisk er behov for

godt spørge ministeren hvorfor ministeren ikke mener at man kan dele tingene op og sige vi gør noget nu og her og så venter vi med

det langsigtede derfor synes jeg altså også

forcere et delelement

at se på helheden risikerer man at få lagt brikken forkert

må lægge den om igen til efteråret hvis det viser sig at den ikke passer præcis på den måde i helheden derfor synes jeg det er ubetids og en sådan løben efter vinden jeg ved godt at lobbyisterne har været hos herre mogens jensen

fremsætte det nu når man i forvejen ved

set har været enigt i at der var ting vi godt kunne gøre nu og her og som ikke krævede en lang

selv om vi nu får en udvalgsrapportering til efteråret

være sikker på at man lige er klar til at lave lovgivning og til at lave reglerne om der kan gå ganske lang tid før

give mediestøtte til internetbaserede medier hvornår der bliver mulighed for at de kan få driftsstøtte og etableringsstøtte og hvornår der bliver mulighed for at vi kan støtte den undersøgende kritiske journalistik vi mener at vi ville kunne lave en lille ordning for nu og her og jeg forstår ikke hvorfor ministeren ikke mener at det kunne være muligt

ministeren forholder sig til det konkrete indhold er det ikke rigtigt at internetmedier i fremtiden også skal kunne opnå mediestøtte er det ikke rigtigt

sikre at den fremtidige mediestøtte

understøtter den kritiske undersøgende journalistik kan ministeren svare på det

en lov som betyder at man kun kan give til dagbladene i dag det er den herre mogens jensen vil

altså gøre velovervejet

ikke laver skader som det viser sig man ikke havde behøvet at lave det synes jeg kræver en ordentlig gennemgang også af avissituationen det er rigtigt og der er vi enige at internetmedierne

internetmedierne bliver seriøse bliver ordentlige og har mulighed for at udvikle sig

fuldstændig enige i intentionen jeg synes bare det er lidt ubetids før det

sat i gang nu gravere troede

jo ikke særlig avanceret

er det så for et udvalg der skal sidde og vurdere hvad der er rigtig ordentlig undersøgende

ordentlig undersøgende journalistik men det vil jeg da meget meget gerne have

jeg synes det er meget dejligt at ministeren er enig i at der er et behov for at man ikke

han er enig i at det er indholdet der tæller men så kan jeg ærlig talt ikke forstå hvorfor vi skal vente

nye udredninger jeg synes man kan sige meget om det her område men man kan

i det samlede billede at det er noget vi kan gøre her og nu

som et spørgsmål til ministeren og der var ikke noget spørgsmål

tænkt nøje over konsekvenserne det er rigtigt at

undersøgelser men ikke undersøgelser hvis konklusioner jeg er tryg ved

jeg som demokrat ikke helt synes at den måde pengene skal fordeles på

der foreligger er demokratisk i orden i mine øjne fordi det bliver nogle eksperter der kommer til at sidde

godt lide at befolkningen kan stemme med fødderne så må sige ved hvad man køber og ikke køber og det er

avisstøtten virker i dag med portostøtte og distributionsstøtte det virker jo ved at

ikke et lille udvalg der afgør hvad borgerne skal have

tilfreds med de konklusioner der ligger på bordet nu så siger at vi må have set nøjere på det

det her er en revolution en fuldstændig omkalfatring af støtten

er tale om er at tage en lille bid af den støtte på fire hundrede million kr som i dag gives til

som om dagbladene ville gå under i morgen hvis det skete

under den her vinkel så vi ikke cementerer dem i den nuværende situation men således at de kan få støtte til at føre over fra det trykte til det digitale så jeg synes ikke det er noget at vente på men jeg bliver jo nødt til at

ministeren vil have endnu en udredning jeg synes det her er udredt og vi behøver ikke at nøle

men så skal man sige hvem man tager dem fra

vil

og det skal man gøre med åbne øjne hvis det er der man ender

gøres fornuftigt og grundigt så man ikke skader aviserne samtidig med

vi skal også give dagbladene mulighed for at udvikle sig

fuldstændig enige i intentionerne men skadevirkningerne for dem der er vant til at få noget

forhandlet med dem så man får et system som alle kan være glade for er fremadrettet og det ligger ikke på bordet ved at

det synes jeg ikke er nogen rimelig betragtning det som ligger bag det her forslag

er jo en virkelig interesse for og en bekymring for at den danske mediestøtte

ligesom får samme funktion som værftsstøtten havde i sin tid altså man støtter nogle industrier nogle erhverv nogle aktiviteter der måske på sigt ikke er levedygtige hvorimod man så undgår

det som er vores interesse for det her og det

her meget meget begrænsede forslag der ligger her det er jo ikke en fuldstændig gennemgribende forandring

vil afvente nye rapporter før vi går i gang med det her

har erfaringer for at der bliver lavet en rapport som kommer på et senere tidspunkt og

står med nogle tomme værfter man kan også tage de gamle bilproducenter og så tage amerika hvor de pludselig står med de nedlagte bilbyer fordi de ikke fulgte

vi jo enige i at der skal ske noget det jeg har ønsket er at det sker således at det er velovervejet og

man skal jo ikke for tidligt lægge noget eksisterende der fungerer i graven det er rigtigt at man jo ikke hvis man tager den her enkle bid men den her enkle bid vil jo være en del af den helhed jeg går efter at få sat sat rigtigt sammen

vi har nedsat udvalget så man ikke får lavet nogen delbeslutninger som viser sig måske nok skulle

når til helhedsbeslutningen

ikke lægge aviser i graven for tidligt men man skal heller ikke forhindre netaviserne i at udvikle sig

en væsentlig del af det her forslag går jo på at man ligesom stimulerer

elektroniske platforme i stedet for print

form for erhvervsstøttepolitik hvor vi tager hensyn til at

er en fremtidig udvikling som man er nødt til at

støtte frem for

som man bygger mediestøtten på hvorimod der

er helt enig i at det skal ske med respekt for journalistikken respekt for at man har journalistiske muskler forskellige steder og det er i høj grad dagbladene der kan levere det men det her er altså bare et meget meget begrænset skridt hvor vi ligesom kommer i gang hvor dagbladsnævnet får mulighed for at give støtte på nogle lidt mere fleksible præmisser

det beslutningsforslag b seks og fyrre som vi behandler her i salen i dag minder i ekstrem grad om nogle af de forslag som vi også fremsatte i venstres mediepolitiske oplæg fra november to tusind og ni derfor er vi i det store og hele også meget enige i

de problemstillinger som skitseres i b seks og fyrre og det glæder os i venstre i høj grad at oppositionen åbenbart har læst vores oplæg og også er så enige med os at de i dag fremlægger eget beslutningsforslag om noget som vi også foreslog for

det gælder støtten til de fritstående internetnyhedsmedier en omlægning af dagbladsnævnet så vel som en pulje til at støtte den dybdeborende journalistik

der har været under ekstrem forandring for fem og tyve år siden

husstandens eneste tv stod i stuen og her samledes alle om de samme programmer den eneste tv kanal danskerne kunne se og modtage var dr1 og her startede programmerne sidst på eftermiddagen og når programmerne sluttede var man heldig hvis der var pausefisk på skærmen ellers var der ikke meget andet at vælge imellem mobiltelefonerne var på størrelse med en kuffert og de fleste husstande havde et avisabonnement medierne har gennemgået en eksplosiv udvikling de forgangne årtier og den måde som vi bruger medierne på i dag er også væsentlig anderledes end den var tidligere i dag har hver dansker i gennemsnit fem en halv fm radio to fjernsyn minimum én computer det er meget få danskere der i dag holder avis flere danskere har

mobiltelefoner mp3 afspillere spilkonsoller og alle mulige andre elektroniske gadgets antallet af kanaler er

de fælles samtaleemner i kantinen er ikke længere det man så på tv i dag er det google facebook ebay der optager mange af de reklamekroner der tidligere lå hos de danske dagblade skal vi være ærlige er det nok aviserne der ligner sig selv mest

og aktører i dag udelukkende udkommer i elektroniske udgaver

og særlig de unge får i dag deres nyhedsforbrug

internettet og ikke fra trykte aviser måske

det er aviserne der i de her år er markant hårdest under pres for at genopfinde sig selv og genopfinde deres eksistensberettigelse netop derfor er der også i høj grad behov for en omlægning af hele mediestøtten så vi fremover kan støtte op om nyhedsdækningen i danmark uden at tage hensyn til om aviserne udkommer på papir eller de udkommer på nettet

på den dybdeborende udredning som professor anker brink lund og preben sepstrup afleverede i efteråret to tusind og ni medieudvalget skal senest første oktober i år komme

i mediestøtten derfor ønsker vi fra venstres side også at afvente udvalgets arbejde selv om vi i princippet er enige i de forslag der stilles i b seks og fyrre og selv om de i princippet minder meget om nogle forslag vi selv har foreslået i november to tusind og ni vi synes det er vigtigt vi ser omlægningerne i en sammenhæng

og omfattende omlægning af den danske mediestøtte sådan at vi kan

vi kan også konstatere at europa kommissionen så sent som i dag har været ude med en melding om

kommissionen ønsker at papiraviser og elektroniske aviser fremover momsstøttes på samme måde det er jo selvfølgelig også noget som vi forventer skal indgå

i forbindelse med udvalgsarbejdet kan skrive en fælles beretning omkring b seks og fyrre hvor vi alle sammen peger på behovet for en omlægning og reform af mediestøtten i danmark således at vi kan fremtidssikre den publicistiske nyhedstradition men som sådan kan venstre ikke støtte b seks og fyrre som det foreligger vi ønsker at afvente udvalgets arbejde og vi ønsker at se tingene i en sammenhæng

jeg skal starte med at sige at vores kulturordfører ikke kan være til stede i og med at hun har andre gøremål men dog i det kulturelles navn

mig der hermed læser hendes tale op der skal ikke herske nogen tvivl om at der igennem de seneste år er sket en stor ændring i medielandskabet

derfor er det også meget vigtigt at der i forbindelse med en ændring af mediestøtten skal være et meget klart budskab om hvorledes den fremadrettet skal se ud så man kan være sikker på at den vil kunne holde i mange år frem det er interessant at der er lavet en

og denne skal også langt hen ad vejen fungere som et godt udgangspunkt for de beslutninger der skal træffes for at nå det bedste beslutningsgrundlag ser dansk folkeparti det som en udmærket arbejdsgang at kulturministeren har nedsat et udvalg der skal undersøge hvordan omlægningen konkret kan foregå et arbejde som forventes færdigt til oktober det er vigtigt at der er klart overblik over hvordan alle

det må ikke glemmes at hvis der tilføres nye medieplatforme midler skal de tages fra andre

det vigtigt at der er mange gode begrundelser

være klarhed over før der tages endelige beslutninger dansk folkeparti ser frem

og vi vil indgå i en konstruktiv forhandling om mediestøtten at mediestøtten ikke er en del af medieaftalen som blev indgået sidste år finder vi tilfredsstillende begge områder er så omfattende og involverer så meget at for at blive belyst og tilgodeset

er taget højde for alle faktorer rent tidsmæssigt vil det ikke være en fordel at

bedre at tage emnet op når udvalgsarbejdet er færdigt men vi anerkender at der er behov for ændringer

ikke påstå at mediestrømmen er blevet mindre de senere år faktisk

fuldstændig enormt

som en del af den rivende teknologiske udvikling som vi har oplevet

de sidste de sidste mange år år

kaos af medier medieflow mediestrøm nyheder

er det jo rimelig vigtigt at vi ser på den måde som vi støtter medierne

er jo enighed om

er positivt at det er nødvendigt at have en offentlig støtte af medierne af hensyn til vores demokrati

havde det ville det udelukkende være kommercielle aktører

skulle tjene penge på at bringe

styrede hele nyheds og

penge for at lave nyheder og ikke laver nyheder for at tjene penge som de kommercielle gør

det er vigtigt at vi holder fast i

også vigtigt at vi holder fast i alle de her forskellige nye platforme der er

tidsskrifter radio tv internet you name

det der er det centrale er journalistikken hvordan kan vi holde fast i en seriøs

uvurderlig del af ethvert demokrati hvordan kan vi fastholde journalistikken som det centrale helt uafhængigt af hvilke platforme

et kæmpe slagsmål mellem de forskellige medieformer

af at skulle tage parti for det ene og det andet fordi vi nu har nogle gode venner her og nogle gode venner der

er det afgørende er journalistikken det er at vi har medier der kan blive en central del af den demokratiske proces og den demokratiske samtale det synes jeg er det helt centrale i

at de printmedier de har opereret på

det bliver de i øjeblikket svækket i forhold til

helt helt centrale aktører i det danske mediebillede det er der man har de journalistiske muskler det er der der er mulighed for at lave virkelig dybdeborende journalistik

starter og det ved vi også godt som politikere det er i høj grad

hvis vi smider barnet ud med badevandet i den forstand at dagbladene forsvinder i den omkalfatring der finder sted i hele mediebilledet

være sindssygt forsigtige med og opmærksomme på at det ikke sker

er nødt til at gå over på de nye platforme

det her forslag lægger op til i høj grad at tilskynde til

sig på internettet at man udvikler sig på de nye elektroniske platforme som der er og som man jo ser i mange andre lande hvor det tilsvarende sker i usa er der en kæmpe

er meget relevant som vi gør her

den måde man giver støtte på bliver en smule målrettet i forhold til fremtidens udvikling i stedet for i

ikke gentage er at vi godt

tak vi må være blevet et stort parti siden vi kommer til allerede

hele tiden følger med tiden og at vi får moderniseret vores mediestøtte

borgerlige hjerte at give offentlig støtte til en hel masse ting men her må vi sige at

vi ikke en ordentlig presse i danmark og det er vigtigt for vores samfund det er ikke kun vigtigt for os der sidder herinde det er også vigtigt for den demokratiske debat og for samfundet som helhed så mediestøtten er vigtig og

synes jeg også at det er rigtig fornuftigt at der er blevet nedsat et udvalg som ser tingene i sammenhæng og jeg kan ikke

forhaste de her beslutninger

kan nå at blive så meget man kan fremrykke det i forhold til det udvalg som barsler

oktober vi kan jo ikke selv trykke pengene selv om vi gerne ville og derfor er vi nødt til som

nogle penge et andet sted og det vil blive inde for den samme ramme det vil sige at der vil være nogle medier som vil skulle have have mindre

andre der skal have mere og derfor er det

at afvente det her udvalgs arbejde

også kan gives til internetmedier til kritisk journalistik og til dagblade

en digital distribution hele formålet hele formålet med at støtte medier

den nytteværdi som medierne skønnes at have i samfundet i form af almindelig folkeoplysning i form af udvikling af den demokratiske debat og

er jo ingen tvivl om at dagbladene har spillet og fortsat også spiller en nøglerolle men verden har

ændret sig og det trykte ord den kritisk undersøgende journalistik er jo ikke længere bare forbeholdt dagbladenes

internet spiller en stadig stigende rolle som leverandører af både nyheder og den demokratiske

vi har også set hvordan fritstående internetmedier ikke mindst lokalt i stigende grad har overtaget rollen som samfundets vagthund men det afspejles ikke i de støtteordninger vi har i dag faktisk er det sådan at undersøgende journalistik slet ikke er et af de kriterier der indgår for

og det vil vi meget meget gerne ændre på med det her forslag

det er utrolig vigtigt at aviserne overlever men vi synes også det er vigtigt at de mange netaviser som uden at få en øre i støtte de mange netaviser som går frem i disse år og som mere og mere

også får støtte de kan jo ikke overleve på ingenting

er det nødvendigt at vi også bruger støtten

viger tilbage for at rokke alt for meget med båden

de her sager hvorom man kan sige at her står det bedste hvis det nu er det bedste at sende det i udvalg og kommissioner så begynder det bedste at stå i vejen for det gode

udredt vi kan gå i gang nu med det her meget sparsomme forslag

i formen altså vi er mere interesseret i journalistikken end i papiret så jeg håber virkelig at det kan sættes i gang uden

har været i medierne i de senere år

synes jeg i grunden at man må konstatere at det her beslutningsforslag ikke er udtryk for sådan unødigt hastværk men måske et udtryk for at også oppositionen bevæger sig forsigtigt fremad

selvfølgelig af gode grunde fordi der er ting vi ikke ønsker

slå ned ved at lave nogle forandringer på den anden side må jeg jo sige at når ministeren siger at han forventer at der kan ske noget på området til efteråret

nogle grænser for hvor meget hurtigere det kunne gå hvis man vedtog det her beslutningsforslag så er det vel bedst sådan set at sige at det er rigtig godt at der er enighed om at

område at der er enighed om at hvis vi skal have kritiske kvalitetsorienterede dansksprogede medier ja så er det nødvendigt med statsstøtte og det er nødvendigt at den statsstøtte fokuserer på

så må sige kvaliteten og indholdet og substansen mindre end på formen og den måde man formidler det på den enighed synes jeg jo er vigtig og

nogle måneder ekstra på at det kommer på plads selv om jeg da godt kan forstå at de mennesker som lever af

i den verden som handler om de elektroniske medier eller it orienterede medier

synes at der er gået alt alt for lang tid

må man jo også sige at det at der så er gået den tid

den gamle diskussion hvor man uden at ryste på hånden kunne sige jamen støtten går til det område hvor historierne produceres og skabes og nyudviklingen

konstatere at selv om det er rigtigt at aviserne stadig væk spiller en vigtig rolle i forhold til at lave baggrund og også

internetmedier sætter også dagsordener

i den skrevne avis at det kan jeg godt holde op med fordi sandsynligheden for at der er flere der læser det måske oven i købet af dem som

har vi også en rigtig god synes jeg saglig begrundelse for at sige jamen vi er nødt til at lave et skift hvis det er indholdet vi følger efter både fordi en række af de dagblade som er på internettet faktisk i dag jo også prioriterer at lave en del af

er de dagsordensættende ting på nettet og fordi vi har set

at agere på og det ville være forkert at henvise til altinget og modkraft og så videre og sige at her sker der ingen ny udvikling at

der ingen selvstændig journalistik for det gør der jo og derfor er det selvfølgelig nødvendigt og rigtigt og rimeligt

set er den den vigtige

den anden vigtige konklusion er jo også at sige

at vi kommer ind i at skulle foretage en

set enig i at det bliver en vigtig opgave at fastlægge det på en måde sådan at man sikrer at det ikke bliver sådan et slags idébaseret kontrolorgan der kommer ind men at det bliver noget som handler om at man sikrer de nyudviklinger

som man gerne vil sikre

kan huske dengang mediebilledet var sådan forholdsvis langsomt og det man skulle

nyhed ud var om man skulle

breaking news så man skulle forsøge at ringe og komme igennem til journalisten jeg tænker somme tider tilbage

jo tid til at tænke sig om inden man sagde noget og mente noget den tid er jo forbi og det er der

nogle der håndterer bedre end andre men uanset det

og så er det tygget en gang mere i et udvalg og det

øjensynlig har været i dag

jo rart at vi er kommet dertil hvor

sørge for at der kan blive lavet kvalitetsjournalistik på nettet

jo sådan set enighed om i folketinget spørgsmålet er så hastigheden og på hvilken baggrund man vil gøre det

det er et glimrende forslag og havde det ikke været fordi der er en proces i gang og at vi kan forstå på kulturministeren at det vil

så havde vi da sikkert også kunnet forholde os endnu mere positivt til forslaget og måske ligefrem have stemt for men vi

den utålmodighed der kan være

fra forslagsstillernes side

besidder den samme utålmodighed som forslagsstillerne viser med det her forslag vi ønsker også tit at regeringen skulle gøre nogle ting lidt hurtigere

men det kan man jo ikke altid få

kommer til efteråret og synes jeg sådan set ville være ganske fint det vil vi i hvert fald gerne være med til hvis der er et ønske om at prøve at finde fælles fodslag i folketinget omkring det her

om det så skulle være et lovforslag der

første juli to tusind og tolv

ender man jo nogenlunde ens lige meget hvordan og hvorledes det

skal glæde os over at vi kan få større diversitet vi kan få kvalitet vi kan sørge for at der bliver uafhængighed i forhold til den måde vi støtter på alt efter hvilke platforme der

så vi kan jo lige så godt vænne os til det der bliver fremtiden og indrette os på det der ikke alene bliver fremtiden men til dels også er nutiden på en række medier allerede i dag avisendk

der findes allerede en række forskellige netmedier

og som bringer glimrende historier fuldstændig på lige fod med de mere etablerede medier men jeg håber

til på forslagsstillernes vegne og vi

jo mange at sige

for debatten her i dag også tak for

de positive tilsagn der jo er om støtte

laver en omlægning og skal lave en omlægning af mediestøtten der sikrer at den i højere grad bliver platformsneutral så det altså ikke kun er

print de gamle aviser som i fremtiden skal have mulighed for

er positivt at vi kan nå frem til eventuelt at lave en

forslaget det vil for mig at se være udmærket

så kan vi jo allerede nu og her få sendt

udvalg som nu er nedsat og sidder og arbejder med

vi faktisk har den her enighed blandt folketingets partier så

jeg står her med med en lille

den er da trykt på papir den er sådan i

der udkommer med hundrede nyheder reportager analyser og blogindlæg på

godt eksempel på hvad det er der er problemet i dag

med deres hundrede historier om dagen og har ikke mulighed for at opnå støtte jeg har fået mange henvendelser også fra andre

altinget som vi alle sammen kender og andre som står i den samme situation

over for en udfordring som vi skal have løst jeg må sige at jeg synes det kunne have været fint og jeg synes også det ville have været rigtigt at vi havde taget fat

jo det vi har lagt op til med beslutningsforslaget at vi tager det der hedder

af de midler der bliver givet i distributionsstøtte eller omstillingsstøtte inden for

som kunne bruges når vi nu skal til at lave den store omlægning af mediestøtten som udvalget forhåbentlig kommer med nogle forslag til her til

jeg er nødt til at sige omkring det tidsperspektiv at det jo er fint nok at et udvalg kommer med en rapport til efteråret men før det udvalgs

at den rapport som vi bestilte da vi lavede et medieforlig i to tusind og seks

fru ellen trane nørby også henviste til

i sit indlæg skrevet af

været fire år undervejs og

fire år efter er vi ikke klar til at skride til handling

altså gå en meget lang periode igen så jeg havde altså foretrukket at vi var kommet i gang som det også

gjort os nogle erfaringer som kunne bruges når vi nu skulle lave den store omlægning det er altså ti procent af støttemidlerne vores forslag her omhandler det var til at overskue og vi ville ikke vælte noget stort læs eller rive tæppet væk under nogen som helst af de etablerede

det er vigtigt at fastholde

del i støtten i forhold til at omstille deres produktion fra print til digital distribution

dagblade måske har

det er ikke platformene det handler om det er indholdet det handler om det er journalistikken det handler om og det er det helt afgørende her jeg tror også

er i det enkelte medie det tror jeg uafvendeligt må blive

kriterierne der skal uddeles støtte efter

selvfølgelig skal vi tage de hensyn her i folketinget at vi er nødt til at gøre noget som altså ikke trækker tæppet væk under vores vores medielandskab men men vi må altså også handle i tide i forhold til at komme i gang med at skabe de nye muligheder og resultater og det

vi godt kan starte på det her som vi har foreslået

men det betyder jo at de medier som har forventninger til os på det her område det vil sige faktisk hele medieverdenen altså nu allerede ud fra det her kan se at vi har et enigt folketing som faktisk har den holdning at mediestøtten skal omlægges på en sådan måde at også fritstående internetmedier i fremtiden skal have mulighed for at få støtte og at den kritisk undersøgende journalistik skal have en særlig rolle og skal støttes på en særlig måde

får etableret en ny mediestøtteordning

for at tilføje

nu troede jeg sådan set ikke at man måtte bruge rekvisitter på folketingets talerstol for så kunne

symbolisere den digitale udvikling

vi alle sammen er så langsomme i det og derfor vil jeg blot spørge herre mogens jensen om forslagsstillerne er sådan fuldstændig afklarede i forhold til hvad der skal støttes og hvordan

er vi ikke enige i at alt skal støttes altså mode glamour og glitter skal ikke

et arbejde i udvalget som handler om afgrænsningen

om at kvalificere det her grundlag og også undgå at vi kommer ud i en situation hvor vi får skabt et smagsdommeri hvor der skal sidde nogen og vurdere om det enkelte medie nu er støtteberettiget eller ej

i dag nogle objektive kriterier for det

herre mogens jensen om han så ikke her i dag vil

hvordan den fremtidige mediestøtte skal se ud

jeg også høre herre mogens jensen om det ikke er korrekt at

kommissionens melding fra i dag om at kigge på det forhold

til det næste dagsordenspunkt hvor

kommer til at høre hvorfor venstre så gerne vil give licenskroner til tv3 og kanal fire fem og seks og alt deres glitter og glamour men det venter vi

definere hvilke medier der skal have og hvilke medier der ikke skal have det er der også nogen der skal sætte sig ned og lave en definition

kommer i gang det kan vi gøre nu og her og så vanskeligt bliver det altså heller ikke vi har jo

til samfundsrelevans kulturstof og samfundsstof

vil for mig at se ikke være vanskeligt

gør hvis der bliver harmoniserede momssatser i eu der gør at vi

i forhold til momsen for vi har lige været vidne til at herre mogens jensen stod og sagde at vi vi bare kunne køre nu

siden vi bare kan køre i dag jeg anfægter ikke noget af det indhold der ligger jeg siger bare at hvis vi skal få skabt en ordentlig omlægning af mediestøtten

også nødt til at ske på et kvalificeret grundlag og så er vi nødt til at have nogle andre end de mediepolitikere der sidder her i salen

med til at kvalificere hvad det er for nogle objektive kriterier hvad det er for nogle kvalitetskriterier hvad det er for nogle kriterier der fremover skal gives mediestøtte

altså ikke et år til den så skal man i hvert fald have sine skolepenge tilbage hvis man

ikke korrekt at den største forskel mellem de fritstående internetmedier

den momsfritagelse der er

og at det jo er gratis at distribuere digitalt

det med at vi ikke vil afvente udvalgets

flere debatmøder har hørt fru ellen trane nørby sige at lige præcis det vi har foreslået man sagtens sætte i gang nu og så kunne den langsigtede omlægning afvente udvalgets

det er åbenbart ikke venstres politik mere men det har det så været kan jeg da

aviserne der har en nulmoms og internetmedierne der skal betale almindelig moms

alene af den grund at eu har bebudet at der skal ske en harmonisering på det her område men det er altså noget der berører langt langt mere end blot det vi foreslår her så det må man det langsigtede udvalgsarbejde

foreslået nemlig at omlægge dagbladsnævnets bevillinger sådan at de allerede kunne

har læst op at udelukke tv stationer der ikke følger dansk lovgivning fra at få støtte fra public service puljen

kun var tv to der ville få fornøjelse af støtten og det ville være i modstrid med den regel der siger at ingen enkelt tv station kan modtage mere end halvtreds procent af de samlede puljemidler de ville få

tv stationer der kan ses af mindst halvtreds procent af de danske husstande er nemlig næsten alle sammen etableret i storbritannien der som bekendt er sbs og viasatstationer de skal derfor følge britisk lovgivning da det er i storbritannien

minde om hvad der i sin tid var formålet med puljen som alle forslagsstillerne var med til at vedtage formålet var at give dansk drama

dokumentarprogrammer større udbredelse end de får gennem dr og tv

men som ikke nødvendigvis vil investere i programmer der ikke er kommercielt attraktive som

var det klogt at socialdemokraterne sf det radikale venstre regeringen vedtog at public service puljen også kunne gives til

kommercielle stationer fordi man derved også fik drama og dokumentarprogrammer af høj kvalitet ind i dem

sf det radikale venstre regeringen og df for

og de uafhængige producenter som producerer programmerne er glade for ordningen skulle

og den har skabt større mangfoldighed på det danske mediemarked beslutningsforslaget indeholder to

for at udelukke tv stationer som ikke overholder dansk lovgivning generelt og det var altså det man tillod før

er at forbyde reklameafbrydelser i støttede programmer det vidste man godt

kommissionen uformelt oplyst at den skønner at det ikke vil være muligt at stille som betingelse for støtte at en tv station overholder dansk lovgivning i

til det andet forslag mener kommissionen at det formentlig kan lade sig gøre at stille som betingelse at et støttet program ikke må afbrydes af reklamer men hvis vi indfører en sådan betingelse

som er relevante i public service pulje sammenhæng

de stationer hjemsted i storbritannien

men beløber sig efter reglerne til maksimalt halvtreds procent i sin evalueringsrapport fra februar sidste år oplyste filminstitut at støtteprocenten reelt havde været fem og tredive

tv stationerne selv lagt resten til og det skal vi jo kun rose dem for jeg tror ikke at de penge nødvendigvis var blevet brugt til dansk drama og danske dokumentarprogrammer hvis ikke vi havde haft

mediepolitikkens formål at sikre pluralisme demokratisk medleven tilgængelighed oplysning kritisk

støtte til tv stationer der ikke følger dansk lovgivning

korrekt vi bidrager med public service puljen netop til at opfylde dette formål ved at øge udbredelsen af public service programmer

radikale venstre regeringen og dansk folkeparti klogt besluttede for

så lave om nu men derfor kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget

ikke mener det er vigtigt at de penge som licensbetalerne indbetaler i licens primært går til

udsendelser som langt de fleste mennesker ser eller har

ser ministeren slet ikke noget problem i at

bragt på en række internationale kanaler som i forvejen tjener hundredvis af millioner kroner i danmark og egentlig selv måske burde betale for deres tv produktioner når de nu tjener

de bliver sendt på kanaler der har så få seere at man oven i købet har oplevet at

af de mest støttede støttede

må overlades til danmarks radio for at den kan få et

at lulu leon er produceret på public service midler til en kommerciel station

at stå at være ked af det det viser jo kun at licens skal støtte udsendelser af kvalitet og

en medielicens det er kun fint at den licens også bruges til at de kommercielle medier også bringer public service

som for eksempel lulu leon som er en dramaserie af høj kvalitet

udvikle en tv serie serie til en kanal som så vælger ikke at videreføre serien hvorefter den må sælges tilbage

en kanal som i forvejen får licensmidler og som så kan vise den til et tilstrækkelig stort publikum jeg synes simpelt hen det er et meget meget bøvlet

system og det viser at den her pulje nok skal være der men skal være der til at støtte

programmer der ligger mellem dating in the dark

min mand kan og fra skrot til slot og hvad

at det er vigtigt

midler i forvejen frem for at bruge dem til at putte i bugnende kasser hos internationale mediekoncerner der tjener hundredvis af millioner i forvejen i danmark som de selv kunne bruge på produktion frem for at hive

selvfølgelig skal puljen støtte de rigtige ting men det kan man jo godt

at herre mogens jensen vil overføre alle public service pengene til tv

er jo kun fint at man får lidt mere af den slags stof ind på de kommercielle kanaler det skal

b syv og fyrre som vi behandler i dag er jo en gammel traver det er bestemt ikke første gang vi har den her diskussion om public service puljen

at public service puljen enten skulle nedlægges begrænses reduceres eller omfatte langt færre kanaler i venstre og i medieforligskredsen har vi i modsætning til det

omfatte radio det har vi gjort fordi vi synes det er vigtigt at støtte et danskproduceret indhold hvad enten det er drama

hvad det er for nogle mediekanaler de får deres nyheder og deres indhold fra b syv og fyrre er jo i høj grad udtryk for at oppositionen ønsker at licensmidlerne i højere grad reserveres til danmarks radio og ikke bruges på at fremme dansk producerede drama og dokumentarprogrammer

men public service puljen blev jo netop oprettet for at støtte produktioner af tv drama og tv dokumentar som bliver sendt på danske tv kanaler og puljen er hvert år med til at

med til at sikre at dansksproget og danskproduceret indhold også kommer ud til de mange danskere som ikke nødvendigvis har danmarks radio som deres favoritkanal men som derimod bruger deres tid på eksempelvis sbs kanalerne fire

på tv3s kanaler eller på dk4 eller på

ikke også skal præsenteres for dansksprogede programmer der skildrer en dansk virkelighed frem for udelukkende at være overladt til amerikanske eller andre udenlandske dokumentarprogrammer og dramaserier vores fokus i venstre er at sikre at alle danskere ligegyldigt hvilke kanaler de ser tv på får et indhold

høj kvalitet og som er dansksproget

vi kan sikre at danske filmproducenter

de programmer som de laver

også med til at styrke kvaliteten og skabe bedre tv til gavn for alle danskerne det er jo ikke sådan at drs programmer bliver dårligere af at der også er andre der producerer drama og andre der producerer tv dokumentarprogrammer

bare at vores producenter i det hele taget bliver styrket fordi der er flere steder at gå hen der er flere steder hvor man kan afprøve sine kreative ideer og der er flere steder hvor man kan afsætte

gode danske kvalitetsprogrammer evalueringen af public service puljen viser jo også tydeligt at puljen står bag nogle af de mest originale nye og alsidige tv produktioner

den historiske dramaserie blekingegadebanden

at tale om tv3s dramasatsning lulu leon programmer der alle henvender sig til en bred gruppe af tv seere og

evalueringen af public service puljen viser også at tv stationerne selv bidrager med langt over halvdelen af

jo med til at geare endnu flere penge til danske indholdsproducenter til dansk film til dansk drama

står bag nogle rigtig gode dramaproduktioner i danmark nogle af de bedste der ugentligt samler danskere i alle aldersgrupper foran skærmen men det skal vel ikke forhindre andre tv kanaler i at få mulighed for at gøre dr kunsten efter og det er netop det public service puljen bidrager til at dr

danskproduceret indhold på de platforme hvor rigtig mange unge ser deres tv

gøre det mindre attraktivt for andre kanaler end dr at investere i danske drama og

være med til at overlade rigtig mange af de danskere der ikke har dr som deres favoritkanal til udelukkende at se programmer produceret i udlandet og det kan vel ikke være ønsket hvis ønsket er at fremme dansk kultur derfor kan vi fra venstres side ikke støtte b syv og fyrre og jeg skal på vegne af den konservative ordfører herre rasmus jarlov

som fru ellen trane nørby i den grad holde et lidenskabeligt

de her her kommercielle stationer så har vi ansvaret for at man bare ser

private virksomheder og en manglende tro på

bundet penge i rumpen

det her handler netop om at skabe et incitament til at man også producerer dansk at man køber danske programmer fra danske indholdsproducenter det er jo sådan at det at producere et tv drama eller producere en dokumentarfilm i danmark er langt dyrere end det er i udlandet fordi den danske befolkning er langt mindre og dermed er vores sprogområde mindre markedsorienteret kan man sige i forhold til at kunne løfte produktioner

der kan skabe incitamenter men det ønsker oppositionen ikke

og det gør vi også via licensmidlerne men vi anerkender også at der er nogle danskere der ikke ser danmarks radio og der ønsker vi at vi kan være med til at understøtte danskproduceret drama og dokumentar også på de kanaler

også den form for tænkning der ligger bag vores nye erhvervspolitiske udspil hvor vi vil skabe nogle vækstområder det som herre brian mikkelsen kaldte kommunistisk planøkonomi og så videre så tanken om

at man ligesom finder nogle områder som man vil prioritere og at staten skal støtte nogle bestemte områder er vi bestemt

meget åbne over for men spørgsmålet er jo om man skal gøre det i forhold til virksomheder

der ikke overholder dansk lovgivning

sig er et rimeligt krav må man

er danmarks radio eller at det ikke er tv2 det er fordi de ligesom kører friløb i forhold til hvad lovgivningen er

det med at give offentlig støtte har vi også liberalisterne med på her det er fint nok men det mindste man kan forlange er vel

at sf ikke anerkender at vi er en del af et europæisk samarbejde vi er en del af et eu hvor vi har nogle fælles regler vi har også nogle fælles regler når det kommer til tv uden grænser det er jo ikke sådan at vi i danmark kun kan se danske programmer vi ser jo også engelske programmer

kan tage kanaler ned fra alle lande

dårlige kan jeg forstå det er jo sådan at de kanaler vi taler om her blandt andet viasats kanaler tv3 og sbs’ kanaler

derfor er de kanaler underlagt engelsk reklamelovgivning

til hver en tid vil være underlagt danske reklameregler det er der nogle fordele ved men det er der så sandelig også nogle ulemper ved de engelske reklameregler meget strammere når det kommer til beskyttelse af børn og indhold

børn det betyder jo at de her kanaler ikke må udsende film klokken tyve men kun klokken en og tyve i modsætning til danske kanaler der er underlagt danske reklameregler

mtg tv3

når de nu gerne vil tjene penge i danmark så kan de også betale skat i danmark og de kan jo så overholde dansk lovgivning

det er i orden at de selvfølgelig kan få licensbetalernes penge eller mulighed for at bruge

på på tv3 og sbs

over min forstand og jeg vil da gerne bare lige læse en af programbeskrivelserne op her fra sbs tv det min mand kan har din mand evner ud over det sædvanlige kan han på rekordtid slubre vandet fra et konservesglas med pølser i sig eller er du overbevist om at han er den der kan spytte længst med en golfkugle eller gennemføre en forhindringsbane iført elleve cm høje stiletter på tid opgaverne er uforudsigelige og

ubarmhjertig i kanal 5’s store underholdningsshow min mand kan

vi må finde de her public service produktioner som de her personer åbenbart kun kan gennemføre hvis

fra licensbetalerne synes

men man kunne jo nævne dagens mand man kunne nævne x factor man kunne nævne meget af det indhold der er på p3

at man kunne finde nogle af de samme tendenser til konkurrencer og underholdning som det herre mogens jensen læser op

vi skal stå her og diskutere kvaliteten på kanalerne jeg synes vi skal konstatere at vi lever i en global verden der er heldigvis i dag flere kanaler end kun danmarks radio danskerne kan frit vælge de kanaler de ønsker at se og vi må konstatere at

føler sig særlig tilknyttet til danmarks radio

at være med til at støtte danske dramaproduktioner danske dokumentarprogrammer som også kommer de danskere til glæde vi laver nemlig ikke noget korstog mod kanaler

mediepolitik for at sikre at der kommer noget ordentligt indhold ud til danskerne hvad enten de ser dr eller de ser

kan få andel i mediestøtten det kan de men det vil de ikke fordi de vil have fordelene af at være placeret i london og så vil de ikke

nørby ikke gør det hvorfor er det så at hun ikke vil være med til at sikre at de udsendelser der så bliver lavet med

i det mindste overholder dansk lovgivning for det har vi mulighed for at pålægge de her personer

det er det ikke rimeligt at vi slipper for reklameafbrydelser når det er vores licensmidler der går til

landegrænser ikke er det der er med til at stoppe alting

også en del af et eu hvor vi har nogle fællesregler vi har nogle regler der også gælder på tværs af landegrænser og det kan jeg forstå at herre mogens jensen ikke anerkender det synes jeg jo egentlig siger rigtig meget om hvad det er for en politik herre mogens jensen og oppositionen står for sbs mtg kunne da nemt bosætte sig i danmark men de er nu engang oprettet i en tid hvor de måtte bosætte sig i danmark

den tid hvor vi havde monopol hvor vi havde piratskibe der sendte radio ude

mogens jensen vil i en global verden er at tvinge dem til at flytte tilbage til

de øvrige danske virksomheder

være konsekvensen hvis man ikke længere må have lov til at lave filialer eller have dele af virksomhederne i andre lande

i forhold til at der ikke sker afbrydelser men det vil jo betyde at programmerne bliver dyrere

mere træk på public service puljen og mindre mulighed for at kunne støtte lige så mange programmer som man har i

end så lidt som muligt det er forskellen på oppositionen

det mig der læser hendes tale op og hun har skrevet følgende om b 47 først og fremmest er det vigtigt at slå fast at indførelsen af

service puljen er et godt tiltag

både hvad angår kvalitet alsidighed og mangfoldighed

var jo en bred politisk beslutning hvor alle med få undtagelser

da den forrige medieaftale blev forhandlet blev der truffet en beslutning om at anvende det overskydende

skulle være en mulighed for at støtte andre former for produktioner af andre producenter og skulle være mulighed for at udbrede danske drama og dokumentarudsendelser

underlagt engelsk lovgivning og ikke dansk

selv om de danske kanaler er underlagt engelsk lovgivning fordi de sender fra london og

formentlig ikke blive vanskeligt hvis der indføres forbud mod at sende reklamer det vil naturligvis afholde

selskaber og markeder fra at lægge billet ind på puljen og så er den oprindelige intention med

ikke længere til stede så bliver det en ren tv to pulje og det ønsker vi ikke det er vigtigt at der er

selvfølgelig på rimelig ens vilkår men det synes vanskeligt at ændre det fuldstændig som foreslået i forslaget det vil betyde at det

være tv to der kan søge puljen og reglerne er jo at en tv station ikke må få mere end halvtreds procent af puljen dansk folkeparti finder at

at intentionerne

skal der ske ændringer må det ske i forbindelse med

forståelse for for nogle af de argumenter der bliver brugt blandt andet fra kulturministeren

fru ellen trane nørby jeg har selv to døtre på tretten og atten år og i denne tid

danskproduceret dokumentarprogram

har besluttet sig for at man skal have

så også målretter den til om jeg så må sige seriøse programmer det

det er rimeligt at virksomheder tv stationer der bevidst overtræder dansk reklamelovgivning og i det hele taget ikke vil overholde dansk lovgivning kan få støtten det er klart at vi

i en global verden hvor hvor tv signalerne går over grænserne selvfølgelig gør de det og hele

tv mediet er blevet langt mere internationaliseret end det var da jeg var ung for mange år siden

der er public service reglerne da bare

og sørge for at de public service midler

brugt til tv stationer der overholder dansk lovgivning helt ærligt jeg synes

er tale om almindelig snusfornuft der er tale om ærlighed i forhold til hvem

i beslutningsforslaget folketinget pålægger regeringen at undersøge mulighederne for at udelukke medievirksomheder der ikke overholder dansk lovgivning fra at få støtte fra public service puljen

det er bredere lovgivning altså der kan være mange ting og skal der være tale om en dom for ikke at overtræde lovgivningen

mere på fornemmelsen man synes at de ikke lige overholder lovgivningen altså skal

af lovgivning uden at der nødvendigvis er en dom så kan der komme en dom

men det er da ikke et kriterium for at man

sådan og sådan at der skal være en dom før man kan træffe beslutning om

der er tale om dansk lovgivning i det hele taget

der kan modtage fra public service puljen måske dk4 jeg står her med en artikel fra berlingske

treogtyvende juni 2009

det vil sige at de har overtrådt lovgivningen de

overtrådt den del af lovgivningen som man specifikt har interesseret sig for

det kun er hvis det er kommercielle

eller er det sådan at når nu tv to for eksempel bliver dømt ved en dansk domstol

østre landsret for at overtræde konkurrencelovgivningen

man kan forholde sig til tv to er

tale om et statsligt aktieselskab og vi har mulighed for at påvirke den måde de håndterer de her

derfor bliver det jo noget man skal tage op konkret

vedvarende overtræder den danske reklamelovgivning

ikke kan få støtte fra public service puljen det

da ikke sådan at vi siger at tv to er udelukket fra de formuleringer

egentlig ikke det jeg sådan havde forstået på det herre holger k nielsen sagde

forhold til at det var godt at støtte danskproducerede

naturligvis de i udlandet beliggende tv stationer der har breaks bla og det er ikke mindst tv3 det er dem som vi i første række tænker på men det er da klart at man ikke kan lave en lovgivning som udelukkende er målrettet en bestemt virksomhed og det ved fru ellen trane nørby også udmærket og derfor ligger der jo i det at i det omfang tv to også overtræder den danske lovgivning

vil det også få konsekvenser for det er jo en helt anden problemstilling

jo men det er jo ret interessant at

så mener at de danske aktører der har overtrådt reklamelovgivningen skal undtages

nu siger herre holger k nielsen også at det

herre holger k nielsen om det ikke er korrekt at vi lever i en global verden hvor vi har nogle fælles eu regler på det her område som gør at medmindre man overtræder reglerne i de lande man sender fra

spørge herre holger k nielsen om det ikke netop er baggrunden for at blandt andet sf har været så optaget af en anden sag som netop også handler om

det så ikke også betyde at man fra sfs side var lidt konsistent og at det derfor også

tv station som for eksempel roj tv sender fra danmark skulle de i

gælder det her kun et specifikt område fordi herre holger k nielsen har set sig sur på nogle danske kanaler der sender fra london

for det tyrkiske parlament så at det skal blandes ind i det her er da fuldstændig latterligt om de har

nogle stationer der er placeret i i london og

helt målbevidst overtræder de danske reklamelove og derfor synes jeg ikke det er rimeligt de får public service støtte i det omfang der er andre der gør det samme

ikke forlænge den her debat

formålet med public service puljen er at støtte tv produktionen af dansk drama og dokumentarprogrammer til udsendelse på andre kanaler end de

animere andre tv stationer til at turde satse lidt mere på de her snævre kvalitetsprogrammer det synes jeg falder fuldstændig i tråd med den helt overordnede danske mediepolitik til gengæld

i tråd med den overordnede danske mediepolitik at penge fra public service puljen det er offentlige penge

støtte programmer og dermed tv stationer som ikke overholder den danske lovgivning jeg synes det er

ligger jo kun det i forslaget at det vil vi gerne have undersøgt vi synes at der bør kunne stilles krav til at disse stationer som får den støtte også overholder dansk lovgivning og ikke afbryder de programmer der er støttet

på sit sprogbrug når herre jørgen poulsen siger at det ligefrem er stødende at man kan få støtte fra public service puljen til programmer som bliver afbrudt af reklamer så er jeg nødt til at spørge hvordan hænger det sammen med at et flertal af herre jørgen poulsens gruppemedlemmer har været medlemmer af den radikale folketingsgruppe dengang det radikale venstre gik ind for at tillade at der skulle være breaks på de kommercielle tv stationer i danmark

med den nuværende partiledelse i spidsen stemt for et forslag der er stødende

måske lige skal dæmpe retorikken en smule men nok om det jeg er egentlig

det radikale venstre er gået væk fra det sunde princip at markedet kan være med til at regulere de her kanaler og at man selvfølgelig også kan

nok sådan at herre simon emil ammitzbøll har langt mere erfaring

mere

bruge støttemidler

reglerne var fuldstændig de samme i to tusind og seks sendetilladelserne var fuldstændig de samme i to tusind og seks det var fuldstændig

havde sendetilladelserne det var fuldstændig de samme virksomheder som kunne søge public service puljen og de gjorde det den public service pulje der blev vedtaget ved det

blev indgået med radikale stemmer

at man i større grad kunne tillade breaks på kommercielle tv stationer i

beæret over de smukke ord om at min hukommelse som radikal politiker

intet af det faktuelle grundlag

jeg ikke herre simon emil ammitzbøll hørte hvad jeg sagde jeg sagde at det radikale venstre er et parti som udvikler sig et parti som bliver klogere

det radikale venstre er blevet meget klogere siden herre

det er den holdning som det radikale venstre indtager vi finder

selskaber kan bryde dansk lovgivning vi mener faktisk at

at varetage licensbetalernes interesser

danske støttemidler skal gå til at omgå

stødende at der er stationer der ikke overholder dansk lovgivning jeg tror at

handlede om at der var faldet dom

stationer

det også gælder danmarks radio herre jørgen poulsen sagde

når der igennem tiden er blevet afsagt adskillige domme

jamen jeg synes jo man kan klæde det i så forfærdelig mange

selvfølgelig skal danmarks radio overholde dansk lovgivning det er da stødende hvis de

dansk lovgivning selvfølgelig er det det

at her har vi nogle stationer

får støtte fra denne public service pulje det er danske danske penge det er danske licensbetaleres penge som går til det de ville ikke overholde dansk lovgivning jeg synes godt man kan stille det lille enkle krav til dem og sige hør her vi vil ikke have at i bryder disse programmer med reklamer

at herre jørgen poulsen finder det stødende at der er stationer der bryder dansk lovgivning og herre jørgen poulsen

ret til at modtage licensmidler af danske penge

bare en af de mange domme der gennem tiden er blevet

kanaler der modtager licenspenge

bryder dansk lovgivning når

i det mindste har haft den anstændighed at sikre at hvis man ikke lever

har fået i forhold til det konkrete program der hedder cellen men jeg kan forstå at der gælder to

en moral for danmarks radio og en anden moral for alle andre kommercielle private

skattefrie steder falder jo fuldstændig

uden for det vi snakker om her vi beder regeringen om at undersøge hvilke muligheder

er for at knytte disse krav til den her

hvilke muligheder der er for at få de stationer til at opføre sig efter de regler vi har i

når det nu er penge fra

giver mulighed for at vi kan få en langt større indsigt i hvad der er foregået i de enkelte grupper og under deres møder end vi indtil

få det er jo oplysende spændende og interessant og jeg har ikke meget at bidrage til diskussionen til hvorvidt det kunne tænkes at det radikale venstre ville komme med forslag der både var stødende og anstødelige

i hvert fald sige at på trods af at herre simon emil ammitzbøll ikke længere er medlem af det radikale venstre

synspunkter som er rigtig rigtig ufornuftige dumme og uforståelige så herre simon emil ammitzbøll har ikke taget det hele med sig han har ikke taget alle fejlene med sig

hvor meget klogere det radikale venstre er blevet af at

ammitzbøll har forladt partiet men

to ting vi siger for det første at de tv stationer som ikke overholder

skal kunne få adgang til de her penge

de tv stationer som har breaks i deres programmer heller ikke kan få adgang

at vi i tide og utide har besøg af tv

hvor de fortæller os at nu vil de holde op med at bringe reklamen om film uden afbrydelser

tv kanaler der fordi de har placeret sig

er i stand til at sende med reklamer og det undergraver tv to økonomi det har vi indtil nu i enighed troede jeg indtil jeg blev informeret om

det radikale venstres gruppe afvist og det har vi gjort fordi vi sagde at vi faktisk var meget vigtigt for den måde programmerne produceres på

måde de afvikles på at man ikke har

og så ikke alene accepterer i internationaliseringens eu reglernes globaliseringens hellige navn at det er muligt at placere tv stationer i england

samtidig accepterer at de så har mulighed for at udsætte tv to for en unfair konkurrence det står i

at vi bruger statsmidler til at løfte kvaliteten af de produkter der bliver sendt fra disse tv stationer så udsætter man jo yderligere tv to for en urimelig

er det ikke mindst fordi vi i hvert fald så kan sige til tv to at vi har forsøgt ikke at gøre deres vanskeligheder værre

medvirke til at understøtte at de ikke får nogen voldsom konkurrence som er direkte statssubsidieret på et urimeligt grundlag det er det som er baggrunden for at vi støtter det her

bare for god ordens skyld sige at den public service pulje som vi taler om her

vi har benyttet enhver lejlighed til at forsøge at gøre den så lille som muligt fordi vi synes at midlerne kunne bruges bedre til at skabe mere kvalitet til at skabe mere public service radio og tv hvis man anvendte

de ikkekommercielle medier i det her land som omfatter andet end

radio så det er sådan vores grundholdning så man kan sige

gør os fortvivlede hvis konsekvensen af at stramme op på reglerne ville være at vi var nødt til

at nedlægge puljen men vi har forståelse for at det

set at vi står fuldstændig fælles om at det vi ligesom siger

statsmidler til at udsætte tv to for en urimelig unfair konkurrence som betyder at tv to bliver ved med at

at presse os til at acceptere reklameafbrydelser

måde fordi at det at privatkapitalistiske virksomheder opfører sig på en for mig at se stødende måde

de støttes i det af en borgerlig regering og

der handler om at man kun vil støtte public service programmer hvis de er på statsejede tv stationer og ikke

på privatejede stationer og samtidig er det jo også en løben væk fra synspunkter man tidligere har stået for i hvert fald for tre af de fire partiers vedkommende nemlig

var med til at etablere public service puljen på nøjagtig de samme betingelser

så vi kan give mere konkurrence til danmarks radio

konkurrencen vi har også fået radioområdet med mange gode ting er sket med det medieforlig som liberal alliance har indgået sammen med

så har der været noget snak om er kvaliteten

der kommer ud af public service puljen

så meget public service som man kunne ønske sig igen

når danmarks radio der får over tre milliard kroner om året i public service penge fra den danske befolkning laver udsendelser som x factor og talent to tusind og hvad som helst og hvad ved jeg

et når det handler om

når det handler om privatejede virksomheder

se nærmere på det konkrete forslag der er to punkter i forslaget

der ikke overholder dansk lovgivning fra at få støtte fra public service puljen men hvordan skal det afgøres om man overholder dansk lovgivning hvis man nu har sin sendetilladelse i storbritannien og ikke overholder dansk lovgivning ryger man så med

overholder britisk lovgivning er jeg lige ved at spørge

meget det betød ikke så meget kunne man forstå

det afgørende eftersom det er staten der også ejer tv

fra radio og tv nævnet

men igen skulle det ikke

den store betydning da vi spurgte sfs ordfører herre holger k nielsen

ordfører herre jørgen poulsen

det radikale venstres politikskift og nægtede at give en fornuftig forklaring på

man vil gå efter disse private tv stationer jeg troede vi havde et fælles ønske der handlede om

og hvis man udelukker alle dem

ingen mangfoldighed

man jo ikke det der er formålet med public service puljen

licens til tv to ad bagvejen

er jo i virkeligheden det det her forslag

af åbenlyse grunde ikke støtte

anden del af forslaget at regeringen skal sikre at medievirksomheder der modtager licensmidler fra public service puljen

for at skabe lige konkurrence for tv to igen de statsejede virksomheder der skal have gode forhold men for vores skyld kan man da lade tv to sende reklamer i hvert fald i første omgang inde i udsendelserne i tv to zulu tv to

og hvad der ellers findes af nichekanaler fra tv to som konkurrerer på fuldt ud kommercielle vilkår for vores skyld må de kommercielle tv to stationer gerne få samme gode forhold

sige tak for debatten og man kan jo sige

her skiller vandene i folketingssalen og det handler grundlæggende om hvad

er lavet vil hive penge ud

et radio møller projekt som jo flere og flere aktører løber skrigende bort fra

som er blevet fordoblet med det seneste medieforlig til nu at være på hundrede og halvtreds million kroner

være brugt på ikke at forringe programkvaliteten i danmarks radio

at sende langt bedre og flere

vi er også med på at fastholde public service puljen det bliver jo fremstillet som om

at public service puljen skal fortsætte jo

sagt noget om at den ikke skal den skal bare have et realistisk niveau og det at man nu har fordoblet public service puljen er efter vores opfattelse fuldstændig uacceptabelt

blandt andet danmarks radio og

som jeg tror de flest danskere også synes er rimeligt

det vel også rimeligt at man

de almindelige lovregler som alle mulige andre skal overholde i hvert fald de øvrige medieinstitutioner i det her land som altså modtager offentlig støtte

fortolkes betyder det så at tv to hvis de ikke overholder loven så ikke skal have

jamen det er da klart du skal sætte et regelsæt op for hvad det vil sige at

og det kan sagtens gøres og det kan overlades til radio og tv nævnet

det vil hjælpe noget i forhold til de stationer der med vilje

london med henblik på

høre ind under dansk lovgivning

kommissionen har tilkendegivet at vi ikke kan forhindre at londonbaserede

støtte fra public service puljen men det vi kan forhindre og det er det jeg ikke forstår at hverken kulturministeren eller de øvrige forligspartier kan

de borgerlige partier ikke ønsker de ønsker ikke at vi

reklameafbrydelser i det her land

at bestemme men

altså åbenbart ikke

det er jo forkert at sige at vi kun vil en public service pulje hvor tv to kan støtte det er fint at tv to kan få støtte fra public service puljen der er blevet lavet masser af fremragende programmer på tv to

heroppe dk4 kan også få støtte fra public service puljen de overholder også dansk lovgivning og alle de stationer vi har talt om

vil også kunne få støtte fra public service puljen efter vores model hvis de etablerer sig i danmark og overholder dansk lovgivning det kan de jo bare gøre

at det var der bare ikke muligheder for for femten til tyve år siden da de for første

set bare se at komme i gang

af herre simon emil ammitzbøll bliver betegnet som et stærkt ideologisk venstreorienteret synspunkt

bop bop men det er sådan set sagen

hvis det er et stærkt ideologisk venstreorienteret synspunkt at man beder virksomheder der skal modtage offentlig støtte om at overholde dansk lovgivning så tror jeg

betragte sig selv som stærk ideologisk venstreorienterede jeg synes det er sund fornuft at vi siger til medievirksomheder der vil have licensmidler

udsendelser der bliver produceret med dansk licensstøtte skal indeholde reklameafbrydelser

sådan vi manifesterer det i øvrigt i vores egen lovgivning i danmark som blandt andet tv to skal overholde hvor udsendelser altså ikke kan afbrydes

at langt de fleste danskere er dødtrætte af reklameafbrydelse de vil have så få reklameafbrydelser som overhovedet muligt så alene af den grund kunne der være grundlag for at også de borgerlige partier i den her sal

på vegne af herre christian h hansen